i dag er der følgende anmeldelser ole birk olesen

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse v tres af karin nødgaard

og der kan stemmes nu jeg

slutter afstemningen for stemte fem og tyve imod stemte fem og firs

er forkastet der stemmes herefter om forslag til vedtagelse nummer v en og tres af finn sørensen

og der kan stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte syv imod stemte en hundrede og tre

en hundrede og fire og tredive om forslag til lov om den europæiske unions udvidelse med kroatien skal jeg byde velkommen til formanden for det kroatiske parlament

reiner som overværer behandlingen vi har glædet os over at de har ønsket at være her og ser frem til det kommende samarbejde i eu som vi har haft en god drøftelse af her til morgen også hvad angår samarbejdet mellem vore to

lovforslaget er enstemmigt vedtaget og vil nu blive sendt

der er ikke stillet ændringsforslag til dette lovforslag om statens kunstfonds virksomhed ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte

hundrede imod stemte tretten

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

lovforslaget er

det er ikke tilfældet

jeg slutter afstemningen for stemte to og halvfems imod stemte en og tyve

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte ni og halvfems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

som det i virkeligheden handler om

tilbage i udvalget

det er også lykkedes os at aftvinge nogle nye svar fra transportministeriet

et svar på spørgsmål nummer tre og tyve som klart siger at det

set hele tiden været hovedargumentet at det her signalprogram ville blive forsinket det har vi nu et svar på det vil ikke nødvendigvis blive forsinket det vil selvfølgelig betyde at der i den mellemliggende periode indtil man beslutter sig for hvilken type underførseloverførsel man vil have vil være nogle gener for nogle beboere i de pågældende byer især i skørping men det er dog for en kortere periode så det skulle jo nok være til at leve med hvis man så i stedet for faktisk kan få

en god og grundig dialog med borgerne de pågældende steder

der har været nedsat jo er nedsat af skørping borgerforening skørping erhvervsforening og danmarks naturfredningsforening i rebild så det er

jeg vil sige at hvis man ikke tager folk alvorligt der blander sig i debatten endda på så kvalificeret vis som borgerne i skørping og dem i svenstrup har gjort bliver sådan nogle høringsprocesser som man sender ud illusoriske det bliver jo det rene teknokratvælde der breder sig

at komme dem i forkøbet

alternativer som ikke vil forsinke signalprogrammet gennemarbejdede seriøst udarbejdede alternativer af folk som bekymrer sig om deres små bysamfund langt langt væk fra teknokraterne i københavn

kan vedtage de ændringsforslag som enhedslisten her har

i skørping og i svenstrup den tid den skal have så vi får de fornuftige løsninger

handler om noget så vigtigt som timemodellen imellem aarhus og aalborg og

om noget så vigtigt som en af hastigheden på jernbanenettet

sige at alle der vil den kollektive trafik det godt skal være meget glade ved det her lovforslag dem der er imod det vil ikke den kollektive trafik det

overraskende at det er herre henning hyllested som står for den linje

den løsning der er valgt her

er bifaldet af rebild kommune

sig klart at det forslag som ligger her fra herre henning hyllesteds side

for andre beboergrupper som vil få betydelig længere trafikvej

man jo trygt og roligt kan stemme imod herre henning hyllesteds

den timemodel som regeringen mig bekendt ikke har

sig til et flertal om endnu det forhindrer

til at embedsmændene altid har ret og at borgerne altid har uret en traditionel socialdemokratisk position men næppe gavnlig for regeringen

der er nogle borgere som har bekymringer og er utilfredse er jo ikke det samme som at de

vil bare gerne endnu en gang præcisere at rebild kommune rent faktisk støtter det her forslag så meget at

både signalprogrammet og hastighedsopgraderingen i fare hvis det er sådan at vi

når man går i gang med så stort et projekt som udrulningen af signalprogrammet er så

og det fremgår også af hans egne svar hvorfor holder ministeren sig ikke bare til de svar han har givet folketinget

er en langvarig proces som har været i gang her jeg siger bare at hvis man ikke gennemfører det her så

lovforslaget opererer med

ligger indbygget at man i to tusind og femten skal gennemføre en ny vvm undersøgelse med henblik på en hastighedsopgradering til to hundrede kilometer

genstarter processen og at man nu vil foretage sig

eller forsinke det signalprogram

vi har fået svar på i spørgsmål nummer treogtyvende

om tre år når man skal til at vurdere

det der er helt afgørende også i forhold til den måde som signalprogrammet skal udrulles på er det på den ene eller

omgang da vi tvang banedanmark til at komme til møde i skørping havde de lavet nogle nye beregninger der gjorde at de mente at det ville blive femten million kroner dyrere at følge

så nævner ministeren at det

i skørping ja der er nogle der bliver generet på den måde at de i en overgangsperiode indtil man rent faktisk vælger den optimale løsning man kan blive enige om efter dialog deroppe skal køre måske mellem to

der er nogle der får en omvej det foregår mestendels på cykel

ikke værd at tage med hvis man samtidig får en lokal opbakning fra det lille bysamfund deroppe

nogle ting og derfor dokumenterer herre henning hyllested jo rent faktisk også at de er blevet taget seriøst så er det ikke altid det samme som at

fremsat det er bare det der har været min pointe

at lytte jeg synes at det

bestemmer vi alligevel det samme

selvfølgelig de svar

bare opmærksom på at vi

at udrulle det meget vigtige signalprogram som er helt afgørende for den kollektive trafik og der kan man altså ikke gå frem og tilbage i forhold til det

kollektiv trafik eller også er man imod jeg troede det var sådan lidt en dynamisk minister vi havde der godt kunne se at når han svarer på spørgsmål tre og tyve at det alligevel godt kan lade sig gøre at få tingene mingeleret

er da sjældent jeg møder socialdemokrater som er så ultimative

slutter afstemningen for stemte en og tyve imod stemte halvfems

er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer to af samme mindretal

for stemte tyve imod stemte en og halvfems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

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

med beslutningsforslaget pålægges regeringen inden udgangen af i år to tusind og tretten

fremsætte de nødvendige lovforslag for at strafrabatter der kan opnås som følge af straffelovens § otte og firs afskaffes for al kumulation af straffe indtil tyve års fængsel

at det er forslagsstillernes opfattelse at den eksisterende lovgivning sender et utilsigtet signal om at desto mere kriminalitet man begår desto større strafrabat

kan man opnå forslagsstillerne

anfører også at det er meget uheldigt ikke mindst på et tidspunkt hvor bandekonflikten igen tager til i styrke og hvor forhærdede kriminelle gør gaderne usikre som der står med skyderier overfald og

kan ikke støtte beslutningsforslaget som jeg skal komme nærmere ind på

er regeringen enig med straffelovrådet i at de gældende regler i straffeloven om kumulation af straffe er hensigtsmæssige og sikrer den nødvendige proportionalitet

nu handler lovforslaget jo ikke specifikt om bandekriminaliteten

i politiet bliver gjort en meget omfattende indsats for at komme den organiserede rocker og bandekriminalitet til livs

hvis man helt aktuelt lige nu slår op på sin iphone eller

meget stor og omfattende politiaktion målrettet

i regeringen er vi selvsagt meget opmærksomme på at der bliver sat hårdt ind

organiseret rocker og bandekriminalitet

behovet for nye initiativer på området

par bemærkninger til de eksisterende regler om kumulation af straffe i straffelovens § otte og firs som ret beset er det forslaget handler om kumulationsprincipperne i straffelovens

firs har altid udgjort et grundelement i vores nuværende strafferetlige system det følger for det første af § otte og firs at hvis en person har begået flere lovovertrædelser som

skal der for disse lovbrud fastsættes en fællesstraf inden for den foreskrevne strafferamme som det hedder

dernæst af bestemmelsen at hvis der gælder forskellige strafferammer

det halve i forhold til den højeste af de strafferammer der gælder for lovovertrædelserne hvis der i en sag foreligger særdeles skærpende omstændigheder den samlede straf kan dog ikke overstige tyve års

ved de enkelte forhold denne form for samlet strafvurdering

kumulation er i øvrigt som udgangspunkt det i de andre nordiske lande

stort set alle andre lande som danmark normalt sammenligner sig med på dette område

det er netop disse regler i straffelovens § otte og firs som straffelovrådet har forholdt sig til i en udtalelse som blev offentliggjort tilbage i november to tusind og tolv baggrunden for udtalelsen var at den tidligere regering i to tusind

bad straffelovrådet om at udtale sig om reglerne for strafudmålingen ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold af udtalelsen fremgår det at det sammenfattende er straffelovrådets opfattelse at der ikke er grundlag for at ændre de gældende regler for strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold straffelovrådets opfattelse bygger på en række forhold

første vurderer straffelovrådet at det eksisterende princip om modereret kumulation bygger på et udgangspunkt om

lade antallet af lovovertrædelser til samtidig pådømmelse være en meget dominerende faktor

domstolenes strafudmåling derimod angiver straffelovrådet en lang række hensyn som skal iagttages ved strafudmålingen og

være op til domstolene at foretage en samlet vurdering af strafværdigheden af lovovertrædelserne dette princip har efter straffelovrådets opfattelse i praksis virket hensigtsmæssigt igennem mange år

mellem de begåede lovovertrædelser og den udmålte straf

at modereret kumulation giver de bedste muligheder for en fleksibel strafudmåling og en jævn stigning i straffen i takt med de begåede lovovertrædelsers grovhed med reglen om

tages der således bedst højde for at der indgår mangeartede og til tider også

antallet af overtrædelser deres karakter og grovhed sammenholdt med gerningsmandens personlige forhold

de særlige områder for eksempel færdselsloven hvor de almindelige regler er fraveget ved straffastsættelse for flere bøder er det straffelovrådets vurdering af dette ikke kan begrunde yderligere fravigelse af princippet om modereret kumulation det bør efter rådets opfattelse fortsat bero på de hensyn der gør sig gældende på det konkrete retsområde om udgangspunktet for modereret kumulation bør fraviges en fravigelse bør kræve at særlige grunde eksempelvis præventive hensyn taler for det hvis der som

i stedet indføres et princip om fuldstændig sammenlægning af straffen altså absolut kumulation

overflødig strafanvendelse og således

for eksempel vil en person som har begået et meget stort antal mindre alvorlige overtrædelser kunne blive straffet uforholdsmæssig hårdt i forhold til en person der har begået få men alvorligere straffelovsovertrædelser af samme art ved siden af de strafferetlige aspekter som straffelovrådet har

giver beslutningsforslaget også anledning til overvejelser om de vidtrækkende økonomiske konsekvenser som den foreslåede ændring af

straffelovrådets udtalelse foretaget en vurdering af de kapacitetsmæssige og økonomiske konsekvenser

kumulation i straffelovgivningen vurderingen er at der vil skulle findes

ti milliard kroner til etableringen etableringen tre tusind nye fængselspladser og derudover cirka en milliard kroner om året til dækning af ekstra driftsomkostninger samtidig

er det vurderet at indførelse af

om absolut kumulation alene vil medføre en mindre forøgelse

det eventuelle bødeprovenu hvis bøderne altså også betales anslås

merudgifterne til afsoningspladser det er således utvivlsomt at forslaget om absolut kumulation op til tyve års fængsel vil have en omfattende økonomisk konsekvens og her altså i

må jeg også bare sige at det virker helt utrolig simpelt når forslagsstillerne blot angiver at forslaget jo så selvfølgelig kan finansieres med besparelser i det offentlige forbrug uden i øvrigt nærmere at angive hvilke områder der skal rammes af de her besparelser så lad mig for en god ordens skyld slå fast at regeringen ikke finder grundlag for at gennemføre besparelser i det offentlige forbrug for at finansiere et eventuelt forslag om absolut kumulation som sagt kan regeringen ikke støtte det her

straffelovrådets regler om strafudmåling med samtidig pådømmelse af flere lovovertrædelser har vist deres værd og skal ses i tæt sammenhæng med lovens øvrige regler om fastsættelse af straffen de eksisterende kumulationsregler giver domstolene mulighed for i den enkelte sag at fastsætte en passende straf

eksisterende regler efter regeringens opfattelse det bedste grundlag for en strafudmåling der er balanceret

hensyn og en retfærdig retshåndhævelse der skal ikke herske tvivl om at regeringen er fast fokuseret på at bekæmpe den alvorlige kriminalitet som jo blandt andet begås af kriminelle bander men en grundlæggende ændring af de almindelige kumulationsregler

særlig godt eller hensigtsmæssigt redskab i den forbindelse netop for de mest alvorlige lovovertrædelser vil der selv om dette beslutningsforslag skulle blive gennemført være tilfælde hvor der opnås en vis form for strafrabat derfor

er mere bekymret for hvordan det vil gå de kriminelle

end hvordan man vil sikre at der begås mindre alvorlig kriminalitet

er at bandemedlemmerne ikke alene skal fanges men de skal dømmes det bliver de også og så skal

i fængsel i lang tid så de ikke kommer ud igen

efter kortere fængselsophold så de kan fortsætte deres alvorlige

københavns gader har man et svar eller skal politiet bare blive ved med at fange dem så får de en kort straf så kommer de ud

som der gør nu så det at

jeg tror at man vil kunne se at der er nogle der får korte straffe det er så fordi den kriminalitet de

dem der får lange fængselsstraffe sådan er det

den bandekriminalitet som vi har set udfolde sig nej det tror jeg er alle bekendt

fængslerne indsatsen er løftet til det højeste niveau

lige nu i de her minutter kan man slå op på sin ipad eller computer eller hvad man sidder med og så kan man se en gentagelse af det man har set tidligere nemlig et massivt pres på miljøet store operationer målrettet det her miljø og der kommer lange fængselsstraffe ud af det fordi det fortjener de

beskeden den at de her typer

får som jeg har sagt tidligere med grovfilen

det ville vel også være meget overraskende andet sandheden er jo at grunden til at de sidder så kort tid i fængsel

gaderne utrygge for almindelige mennesker

nemlig sidde i fængslerne lad os da lade rocker og bandemedlemmerne blive i fængslerne i stedet for at lukke dem ud

det forslaget går ud på justitsministeren men jeg ved godt at man bedre kan lide

politipatruljer der kører rundt end at

sikret at indsatsen er blevet skærpet således at politiet hvis vi har med de her typer at gøre og

således at det i hvert fald kan dæmme op for nogle af de bekymringer som herre simon emil ammitzbøll her fremfører jeg tror

regeringen fortsætter den hårde linje over for det her miljø og det kan man se udfolde sig

for at bandemedlemmerne kommer i fængsel og at de afsoner lange straffe men ministeren glemmer jo at nævne

er en følge af den aftale om kriminalforsorgen som venstre ikke er en del af

bandemedlemmer men de kan komme i betragtning

godt høre justitsministeren hvordan han vil forklare

blandt andet betyder at der nu findes penge til to hundrede ekstra fængselspladser og otte og fyrre særlige pladser til

at venstre ikke vil være med i det må venstre selv tage

jeg går ud fra at vi trods alt alle sammen har en interesse i

er der flere ofre for kriminalitet men hvorfor venstre ikke valgte at ville være med til at betale regningen for to hundrede ekstra

det er en del af regeringens sammenhængende politik og jeg er som sagt meget tilfreds med at både liberal alliance

på noget helt andet end det der bliver spurgt om men jeg synes sådan set at justitsministeren fra folketingets talerstol skulle have så meget respekt for folkestyret at

lidt en gang imellem når det kommer til stykket

hvordan hænger det sammen at justitsministeren får politiet til at bure bandemedlemmer inde samtidig med at justitsministeren

der generelt gør det muligt at få tidlig prøveløsladelse jeg

bandemedlemmer hvordan hænger det sammen kan

vi

ikke er den sammenhæng som herre karsten lauritzen her forsøger

spørgsmål der relaterer sig til et lovforslag som slet slet ikke

aldeles glimrende idé ud fra devisen om at når domstolene giver en en straf

i stedet for at fokusere på offerets tarv jo i alt for høj grad og i hvert fald i masser af år har fokuseret på den kriminelles tarv og sagt

om det helt principielle nemlig

og om det egentlig ud fra en almindelig betragtning om hvad en straf er

prøveløsladelse hvis herre

langballe vil have en mere filosofisk diskussion om hvad og hvorfor man straffer

det der er en del af spørgsmålet fra

vi har et stort lovforslag til behandling i folketingssalen om en ny offerfond

en hel række andre ting er sat i værk

nu får en mere og bedre hjælpende hånd til at komme videre i livet så det synes jeg herre langballe skulle tage at støtte

er tale om en stor satsning til hjælp for ofre for kriminalitet og det forventer

selv om det måske er det for ministeren er

for mit vedkommende er selvfølgelig det man kunne kalde den generelle retsfølelse

trygge ved at domstolene dømmer

når de har

spørger jeg egentlig ud fra en generel

hvorfor hvorfor skulle der være noget odiøst i

synes jeg bare at hvis det er det synspunkt man står på

man svar på hvor man vil finde de der ni ti milliard kroner til anlægsudgifter og tre tusind fængselspladser og hvor man vil finde de der en milliard kroner til årlige driftsudgifter der

stå og tale retsfølelse

at der skal være en balance i forhold til retsfølelsen det giver sig selv men hvis man vil føre det der synspunkt ud i virkeligheden synes jeg at man ret beset bør forklare

sidder og kigger på det her og dem der er til stede i salen her

finde de der ti milliard kroner og en milliard kroner om året

kriminalitet ud af bander er noget som den tidligere regering introducerede da de gennemførte øgede muligheder for prøveløsladelse i deres tid

at kombinere straf med nogle muligheder for at komme ud af kriminaliteten og komme ud af banderne

vi sikre at folk ikke kommer tilbage igen

få folk ordentligt på sporet bruge tiden i fængslerne

problemer med narko som vi ved at mange har

det det der skal sættes ind over for og det tjener alt sammen det formål at de for alt i verden forhåbentlig ikke skal vende tilbage igen for hvis de vender tilbage

det er ikke sådan

tusind år i fængsel og det er heller ikke sådan at man hvis man kun har snydt for tusind

kan slippe med otte timer der er ikke en direkte sammenhæng mellem størrelsen af den forbrydelse man har begået

på samme måde forholder det sig hvis man har begået flere

forhutlet narkoman

halvtreds sommerhuse og været inde

lidt småting får altså ikke en straf der er halvtreds gange så høj som den der kun har begået ét

ikke noget nyt i sådan har det været siden straffeloven af atten

med enkelte undtagelser som jeg vil vende tilbage til senere hvis vi tager en anden forbrydelse såsom indsmugling af

fandt jeg en jeg en dom i ugeskriftet med en person der havde indsmuglet to

mere end én gang havde indsmuglet

fordobles for hver gang han havde været en tur over grænsen hvis han eksempelvis havde været

det bliver så begrænset til tyve års fængsel fordi

man lægger op til at der skal være denne maksimumgrænse sammenligner vi med en anden person som

kun har smuglet narko én gang

er indsmuglet ti ton en sådan sag havde en af min

det giver ikke meget mening og hvis man skulle følge forslagsstillernes tankegang skulle personen

altså i fængsel i otte hundrede og tre og tredive år hvis det skal stå

forbrydelsens omfang så kan han selvfølgelig se frem til at han kan blive prøveløsladt efter

med forslagsstillernes tankegang skulle i fængsel ikke fyrre dage men otte hundrede dage altså mere end to år det er det samme som

virkelig at det er lige så slemt at give tyve lussinger som det er at begå voldtægt det mener vi ikke i venstre vi mener også at forslaget vil gå for tæt på magtens tredeling der vil komme en automatisering i strafudmålingen hvor vi altså går for tæt på domstolenes funktion som dem der fastsætter

at det her forslag vil koste en frygtelig masse penge

at en fuldstændig automatisk sammenlægning af straffene vil føre til nogle urimeligheder og vil gøre at der netop

de fleste stater et princip om absolut kumulation som det hedder men jeg tror

domme af ti års fængsel ialt halvtreds års fængsel

man afsoner straffene på samme tid med andre ord

halvtreds års fængsel men det er fem gange ti år og man afsoner straffene samtidig så man bliver altså sluppet løs efter ti år det her betyder ikke at der ikke er hjørner som venstre er parat til at se på vi mener at der er forbrydelser eksempelvis overgreb mod børn og

voldtaget deres egne børn tyve tredive fyrre halvtreds gange og får en straf der er forholdsvis lav men det er en anden diskussion og vi løser ikke det problem ved at gøre op med princippet om modereret kumulation som altså har været en del af dansk strafferetspleje siden atten seks og tres

juristerne i venstre talte sammen

der i sin tale på venstres landsmøde i to tusind og ti sagde skal kriminelle virkelig have mængderabat på deres straf hvis de har begået tilstrækkelig meget kriminalitet

strafrabat

tilbage til domstolene

den landsmødetale som herre lars løkke rasmussen holdt i sin tid men herre lars løkke rasmussen lagde naturligvis ikke op til

fuldstændig afskaffelse af princippet om modereret kumulation det det

situationer hvor det ser ud som om den ekstra straf man får hvis man har begået rigtig mange forbrydelser er meget meget meget lille i forhold til hvis man kun

havde begået en forbrydelse men at man skulle have halvtreds gange

for at begå halvtreds indbrudstyverier

mener herre lars løkke rasmussen naturligvis ikke

gange overfalder folk med vold der har vi så forskellige synspunkter

hvis man begår tyve voldsforbrydelser

skal stoppes de mennesker skal i fængsel de mennesker skal ikke lukkes ud foreløbig

så vil jeg bare sige at jeg synes at herre jan e jørgensens tolkning af herre lars løkke rasmussens tale minder om herre jan e jørgensens tolkning af offentlighedsloven i forhold til hvordan

og det var venstre der satte sig i spidsen for at man skulle gøre noget ved det her så kan man sige at man ikke bryder sig

sig i slipstrømmen af justitsministerens lidt latterliggørende tilgang

faktisk er at vi prøver at sørge for at man i danmark ikke har så meget strafrabat der er så mange forbrydere der kommer for hurtigt ud på trods af at de begår den ene forbrydelse efter den anden

kompromis fair nok men gå dog ind i arbejdet og følg op på herre lars løkke rasmussens i øvrigt

kontor ligger og han er altid velkommen til

det her beslutningsforslag bærer præg af at det er gået lige lovlig hurtigt og at at man ikke fuldstændig har gennemtænkt

konsekvenserne og det er altså ikke venstres skyld

har været lidt for meget hastværk hos liberal alliance og jeg kan ikke tro jeg kan ikke tro at man i liberal alliance mener at det er lige så

hvert medlem af dansk folkepartis

at at begå voldtægt jeg kan

kan redegøre lidt mere præcist for hvad forskellen er på det herre lars løkke rasmussen sagde i sin årsmødetale og det forslag der ligger her

udtalelser i den forbindelse fra det

og erstatte det med absolut kumulation altså at straffene bare automatisk skal lægges oven i hinanden som om var begået enkeltvis

var at der var eksempler hvor det virkede som om

man fik en meget meget stor rabat hvis man havde begået flere forbrydelser og det

ikke bare af herre

rasmussens retsfølelse men også af ganske mange andres altså det at man kan have begået

overgreb mod sine egne børn eller stedbørn tredive fyrre halvtreds gange og den straf man

er forholdsvis beskeden set i forhold til

men når man så gør det til sådan et fuldstændig automatisk opgør med al form for modereret kumulation så har man altså skamredet det som herre lars

princip som liberal alliance i dag

foreslår at ophæve fuldstændig han nåede bare ikke at få sagt at det kun var nogle få tilfælde og at han generelt er tilhænger af det princip der er i den danske lovgivning

at være en anelse populistisk som herre jan e jørgensen nu forsøger at redde ham ud af for jeg husker ikke alle de forbehold som herre jan e jørgensen nu kommer med fra herre lars løkke rasmussens

hvis en indbrudstyv har begået halvtreds indbrud

giver altså ikke meget mening det er jo ikke det samme som at sige at gentagelsesforbrydelser straffes for mildt det mener venstre fortsat og det mener vi især i de meget alvorlige sager § otte og firs

udnyttet i særlig vid udstrækning der er mulighed for at hæve strafferammen med halvtreds

narkoindsmugling at strafferammen overhovedet bliver brugt og at man så går halvtreds procent over strafferammen sker stort set aldrig så domstolene har altså nogle muligheder for at idømme en en skærpet straf ved gentagelse som kun bliver brugt meget meget modereret fordi man har et princip om modereret kumulation er der jo ingen der siger

at indføre et generelt princip om absolut kumulation men jeg kunne godt tænke mig at spørge hvorfor man så i sin tid bad straffelovrådet lave en undersøgelse af absolut kumulation generelt set og ikke om de

det er tidspunkt da han kom med

man så til straffelovrådet og nu er man så blevet klogere hvis det

kan blive klogere og komme til at tænke hov

det er et problem som venstre stadig væk mener er til stede

meget kriminalitet straffes for mildt derfor bad man straffelovrådet gå ind og se på om de strafferabatter man giver i dag

fungerer hensigtsmæssigt herre lars løkke rasmussen har aldrig ment at man bare skulle gange op med ti tyve tredive fyrre halvtreds afhængigt af hvor mange forbrydelser

har begået det er et mystisk princip og

som jeg også redegjorde for i min ordførertale er det altså heller ikke sådan man gør de steder hvor man praktiserer

det kan give mening med bøder hvor man kan lægge pengene oven i hinanden men når vi taler om frihedsberøvelse

giver det ikke meget mening og det vil komme til at betyde at nogle forbrydelser ville skulle straffes uforholdsmæssig hårdt i forhold til andre forbrydelser

læse talen op med det her forslag ønsker liberal alliance at afskaffe princippet om modereret kumulation det betyder jo at når der er tale om flere forbrydelser der skal dømmes en straf for så indgår forbrydelserne med en mindre vægt i den samlede strafudmåling

socialdemokraterne kan ikke støtte forslaget

reelt dækker det jo over at hvis flere skal straffes længere og mere bliver der også flere der sidder længere tid i fængsel og det koster selvfølgelig penge når liberal alliance derfor skriver at det skal finansieres ved mindre offentligt forbrug er der reelt blot tale om at samfundet skal bruge flere penge på fængsler og færre penge på noget andet den prioritering er socialdemokraterne ikke enig i faktisk har vi lige indgået en række aftaler der handler om at styrke landets konkurrenceevne vi arbejder for at få flere i uddannelse praktik og meget andet og en flytning af ressourcer til fængslerne gør næppe danmark mere konkurrencedygtigt

en aftale som både de konservative og i øvrigt liberal alliance er med i regeringen har altså taget initiativ til at rydde op efter vko endelig anføres det

at det også vil hjælpe på bandekonflikten vi mener at

er afgørende og flytter noget ved bandekonflikten er at få folk straffet

mange af dem der er i banderegisteret er straffet og fængslet og som justitsministeren sagde er

faktisk i dag det største antal bandemedlemmer fængslet det er samfundets chance for at kunne sigte og dømme folk der afskrækker og det er risikoen for at blive fanget og straffet der virker afskrækkende på de kriminelle i rocker og bandemiljøet endelig vil det her

være meget dyrt i forbindelse med finansloven for to tusind og elleve blev det aftalt at undersøge omkostningerne

indføre absolut kumulation i dansk ret

dertil kommer udgifterne til bygning af nye fængsler fordi de samme beregninger fra justitsministeriets forskningskontor dengang vurderede at vi ville gå fra cirka fire tusind fængslede til cirka syv tusind fængslede i

del nye fængsler for at skaffe de ekstra pladser det er muligt at liberal alliance her sigter til en anden version som vil betyde at det ikke bliver helt så voldsomt det skal jeg ikke kunne sige men det kan vi jo få opklaret i udvalgsarbejdet

af ressourcer fra andre dele af velfærdssamfundet til nye fængselsceller er ubestrideligt

her et forslag der handler om afskaffelse af strafferabatter det er et forslag som vi i dansk

hvorfor skal man have rabat fordi man er seriekriminel det mener vi absolut ikke at man skal tværtimod burde man jo gå den anden vej og ikke belønne kriminelle for at begå den samme dumhed flere gange det burde tværtimod blive en skærpende omstændighed

vi synes simpelt hen det er en hån mod ofrene

får man en stor rabat

fuldstændig enige med liberal alliance i at det er ulogisk og

man begår

øvrigt sige at absolut kumulation af straffe faktisk bruges nogle steder i den danske lovgivning allerede det er sådan at den her rabatordning ikke gælder for lovovertrædelser hvis det for

er på trafikområdet hvis man får en bøde for at

for stærkt og samtidig en bøde for at køre uden sele får man ikke rabat så

hinanden så vi har altså andre områder i den danske lovgivning hvor man lægger straffene oven på hinanden

sådan at hvis en sexforbryder for eksempel har begået tre overgreb mod en lille pige

meget konkret kan man nævne et eksempel

esbjergmanden som fik syv års fængsel for at

overtrædelse af straffeloven skærpes markant

gentagelsestilfælde

helt fair at man ved førstegangsovertrædelse straffes mindre hårdt end ved vaneforbrydelse

for at blive prøveløsladt før tid

man er vanekriminel og begår den samme dumhed igen og igen specielt synes jeg da i hvert fald

om dansk folkepartis ordfører

absolut kumulation og så de tilfælde

bedømt igen efter man har afsonet straf

ordfører ikke kunne bekræfte over for mig at det allerede meget klart står i vores straffelov i dag at det er en skærpende omstændighed ved strafudmålingen hvis hvis der er tale om gentagelseskriminalitet så det

det dobbelte gennemsnitsstraffen for en voldtægt

er omkring to år

børn anden gang synes jeg også at det burde være en skærpende omstændighed i større grad

esbjergmanden som jeg nævnte der havde misbrugt otte forskellige børn og fået en straf på alene syv år

tre en halv år kan komme betragtning til at blive prøveløsladt

hensyn til retshåndhævelsen altså til retsfølelsen og at der altså ikke

jeg godt tænke mig at høre dansk folkepartis mere principielle holdning til

er der skal udmåle straffen for

kunne vi ikke bare lige for alles skyld få bekræftet at

at det altså er domstolene der skal beslutte om der skal være tale om to tre fire syv eller otte år i en fængselsstraf eller

voldtægt er langt over fire og tyve måneder men det er trods alt det de dømmer folk i gennemsnit

til det domstolene dømmer så det hænger selvfølgelig sammen domstolene bestemmer hvad straffen skal være men

til om man man tager hensyn til ofrene

en sag fra vestjylland hvor jeg er valgt og hvor der er en mand der er blevet dømt for

idømt sin straf i fodlænke

ikke rimeligt over for ofrene og der har man da virkelig ikke

om df synes det er ganske glimrende at

når det ikke er mere konkret i forhold til finansieringen jeg sagde også

være på for eksempel

så måske er problemet ikke så stort og måske

de kriminelle der måske

nogen ned har voldtaget et menneske

hvad det nu kan være så det er mest af hensyn til ofrene jeg synes man skal give den her længere straf jeg

fra vestjylland hvor en mand blev idømt under seks måneders afsoning i fodlænke

kan måske være uheldig at møde offeret på vej hjem fra arbejde og det synes jeg bestemt ikke er rimeligt det sådan set ikke af hensyn til gerningsmanden nej det er af hensyn til offeret at jeg

er rimeligt men der ser vi meget forskelligt

på baggrund af nogle konkrete sager hvor han synes at straffen skulle have været højere

have været i den sag hvor vedkommende fik syv

ikke det er rimeligt at man har de strafniveauer man har i dag

bliver meget nemmere at forstå for folk det er nemmere at forholde sig til konkrete eksempler jeg skal ikke være dommer og sidde og sige

ikke det er rimeligt at man har krænket otte mindreårige børn og så

dennis flydtkjær er det vigtigt for ham at få straffet folk eller at bekæmpe seksuelle overgreb for det må vi jo ligesom tage stilling til herre dennis

tidligere at for ham var det retsfølelsen der var det vigtigste det vil sige at i grunden er herre dennis

lidt ligeglad med om det virker i forhold til at reducere antallet af seksuelle krænkelser

folk i fængsel i rigtig lang tid så han kan sole sig i popularitet

at folk ikke falder tilbage i kriminalitet ved den sammenligning kan man ikke påstå det er enten eller jeg siger bare at i

en hån mod ofrene når gennemsnitsstraffen for en voldtægt er på lige under to år og man så i øvrigt kan blive prøveløsladt før tid så er det altså ganske enkelt en hån mod ofrene men det betyder jo ikke at jeg sidder

er ligeglad med om de så begår voldtægt igen når de kommer ud nej bestemt ikke jeg tror at hele

mere konkret i forhold til finansieringen af det end bare at henvise

eller hvordan eller hvornår det synes vi da er for tyndt

at en afskaffelse af strafrabatten vil have en synderlig kriminalpræventiv virkning det er ikke det som afskrækker folk

et hundrede procent

skadelige for dem recidivstatistikkerne taler deres eget helt

det er jo ikke mærkelige regler vi har danmark de er sådan set gældende for

fleste lande vi normalt sammenligner os med det er helt normalt i et moderne retssamfund at man ikke har ligefrem proportionalitet i retsvæsenet sådan ønsker vi at det skal fortsætte vi skal også huske på at dette spørgsmål for nylig er blevet afvist af straffelovrådet

strafferet til sidst synes jeg simpelt

så uansvarligt at man bare skriver offentlige besparelser når man skal pege på finansiering til dette

ni ti milliard kroner at indføre fordi man skal bygge tre tusind nye fængselspladser derefter vil det så koste en milliard kroner årligt

besparelser i det offentlige men

anviser ganske enkelt ikke konkret hvor disse penge skal findes

man som seriøst parti kan støtte sådan et forslag

øge de offentlige udgifter så ekstremt på dette punkt

det vil man lade stige med mere end halvtreds procent fra liberal

at bruge pengene på skattelettelser

jo gudskelov ikke min opgave at forklare liberal

hænger sammen men for at opsummere vi radikale kan absolut ikke støtte dette forslag af de nævnte grunde

at vi kunne støtte intentionen i dette forslag så kunne jeg heller aldrig stemme for det

af nuancer og også farver

vi er enige om at afvise princippet om

er enige om at princippet om modereret kumulation er bedre men det er jo ikke ensbetydende med at den moderation nødvendigvis skal være på den måde som den er i dag det kunne godt være at kurven ikke skulle flade så hurtigt og så kraftigt ud men måske skulle flade lidt langsommere ud og knap så kraftigt sagt med andre ord den strafrabat man får i dag

som den er for alle forbrydelsers vedkommende vil det radikale venstre være villig til at gå ind at se om der i hvert fald for nogle forbrydelsers vedkommende gives for stor rabat

en meget god nuancering som herre jan e jørgensen kommer med

herre jeppe mikkelsen mener ikke at man kan finansiere ting ved besparelser i det offentlige forbrug altså ved at nedsætte det

en vækstpakke med regeringen hvor en del af finansieringen er

nye budgetlofter det var åbenbart godt nok i sidste uge men ikke i denne uge så det radikale venstre

så

jeppe mikkelsen og det radikale venstres svar på at der er så mange bande og rockerkriminelle ude i gaderne som gør for eksempel københavn utryg jeg ved godt at man fanger dem jeg ved godt at man dømmer dem men de kommer jo rigtig hurtigt ud igen og begår ny kriminalitet

ammitzbøll i at der kan findes mange penge på den konto og som herre simon emil ammitzbøll forklarer har vi jo netop lige præcis gjort det sammen med

i folketingssalen så til det generelle og mere indholdsmæssige

er at man konstant ånder de her typer

jeg synes også man skal anerkende

at bekæmpe rocker bande kriminalitet og rigspolitiet har for nylig selv afsat ti millioner ekstra kroner til at

det er identisk én til én med den måde

at man kan gøre fra det radikale venstre side liberal alliances side når nu det er sådan at

at sætte bag lås og slå i meget længere tid det kommer da til at koste hvis man fra liberal alliances side ønsker at gøre en markant indsats over

økonomiske teorier man baserer sin politik på jeg

simon emil ammitzbøll i at man for begge parters vedkommende

det er fri fantasi men det er jo rart at få det frem

et beslutningsforslag som på en lang række områder betyder at mennesker skal sidde lang tid i fængsel uanset om de er med i bander eller ej så herre simon emil

evne til at bruge offentlige penge det lyder jo rigtig spændende hvis man så kunne få bekæmpet bandekriminaliteten

liberal alliance foreslår meget hårde straffe til personer der har begået flere lovovertrædelser som de dømmes for samtidig det betyder

det vil sætte mennesker længere tid i fængsel på samfundets regning samtidig med at man gør det sværere for den kriminelle at starte et nyt liv uden kriminalitet efter endt afsoning vi skal

fra samfundets side være fokuseret på at hjælpe både offer og gerningsmand videre for at undgå

også i samfundets interesse

forslaget fra liberal alliance flugter ikke med de anbefalinger vi har fået fra straffelovrådet den måde vi gør tingene på i dag er desuden udgangspunktet

andre nordiske lande og stort set alle de andre lande som danmark i øvrigt sammenligner sig med

er det nødvendigt at tage fat i årsagerne til kriminaliteten vi skal sikre at de kriminelle får de bedst mulige betingelser for at vende tilbage til samfundet så vi undgår at de begår ny kriminalitet vi skal også sikre at et fængselsophold

ikke fører til at man begår hårdere kriminalitet når man

når først skaden er sket gøre rigtig meget for at hjælpe de kriminelle tilbage i samfundet ved at fokusere på det resocialiserende arbejde i fængslerne

den enkelte og for vores samfund generelt her hjælper endnu længere straffe ikke meget til de kriminelle der sidder inde for flere lovovertrædelser

på samme tid det eneste man får ud af at gennemføre forslaget er omfattende udgifter til etablering og drift af nye fængselspladser på bekostning af det offentlige forbrug forslaget vil derfor som udgangspunkt føre til at man skal lave besparelser andre steder i den offentlige sektor liberal alliance har imidlertid ikke valgt

være op til regeringen at gøre må man forstå så som sagt forslaget

mennesker længere tid i fængsel på samfundets regning samtidig med at man forringer den kriminelles mulighed for at starte på et nyt liv uden kriminalitet efter endt afsoning det er derfor ikke et forslag som sf

en indførelse af såkaldt absolut kumulation det er der flere ordførere

i praksis vil det jo betyde nogle endda meget meget lange straffe

nogen kriminalpræventive hensyn altså ikke noget der tilsiger at der kommer mindre kriminalitet ud af et forslag

efter vores mening og efter straffelovrådets mening altså det hensyn at de forskellige forbrydelser og de straffe

også skal stå mål med hinanden samtidig

ind på det område hvor strafudmåling udmåling i de enkelte konkrete sager i mindre grad tillægges domstolene

så vigtigt så vigtigt hvis

dansk folkepartis ordfører der står her i folketingssalen og siger

dommer som kender omstændighederne i den konkrete sag kender både gerningsmand og offer og kan sætte sig ind i

tænke sig at strafudmålingen er noget man kan

ud fra et matematisk skema hører altså nogle helt andre samfund end et retssamfund til

gerne sige at vi i enhedslisten selvfølgelig er helt enige i at bandemedlemmer der begår kriminalitet skal fanges

den debat der har været i dag taget i betragtning

da skal afhænge af hvad de har gjort

at herre simon emil ammitzbøll fra liberal alliance kan hive et gennemsnit op af lommen og harcelere

det giver jeg ikke meget for det skal handle om hvad man har gjort når man skal have udmålt sin straf så enkelt er det enhedslisten kan ikke støtte

ud fra at vi også sidder og ser på den måde man håndterer strafudmåling på i dag i vores retssystem

man godt kunne gøre det på en anderledes måde hvis vi for eksempel ser på

at man i strafudmålingen vil kunne se forskel på om gerningsmanden har begået tredive indbrud eller tre hundrede indbrud

set lige så godt se at få begået al den kriminalitet man nu overhovedet kan nå inden man står foran dommeren

rabatterne er så utrolig store når

fælles udmåling af straffen så derfor er vi i princippet enige i at vi bør se på den måde man udmåler straf på ikke nødvendigvis sådan at man skal indføre en absolut kumulation men det står der

jeg vil så også sige at i forhold til økonomien i forslaget her

til at gøre det vi har ikke den fængselskapacitet der skal til så derfor

godt tænke os at vi fik drøftet måden

vi måske kunne komme videre i den retning hvis vi nu havde råd hvis vi nu havde en pose penge hvis vi fandt nogle penge

andre steder hvor vi fra konservativ side hellere ville bruge pengene i første omgang

at man gik ind og sanktionerede væsentlig hårdere når en kriminel igen

i tvivl om at det man har gjort er strafbart og ulovligt

at nu er man altså oppe hos dommeren igen og genere

der bør man have en markant hårdere straf end vi ser i dag hvor man i princippet starter forfra hver gang man står foran dommeren

vi godt tænke os at der var mere konsekvens vi

kunne også godt tænke os at vi fik strammet op

strafudmålingen for seksuelle overgreb vi har jo tidligere foreslået at vi skulle fordoble straffen for overfaldsvoldtægt det vil den nuværende regering og et flertal i folketinget ikke være med til men det ville den tidligere regering

så det var også et sted hvor vi godt kunne tænke os at man brugte noget energi og noget økonomi på at straffe hårdere

økonomisk kriminalitet hvor skynder sig at bortfjerne bevismaterialet

beviserne for kriminaliteten er væk

dermed kan nøjes med at få en bødestraf i stedet for at man skal ind og ruske tremmer for den økonomiske

man egentlig har begået så der er nogle steder hvor vi godt kunne tænke os at vi fik strammet op og skærpet straffene og det ville vi i første omgang bruge pengene på hvis vi sammen kunne finde nogle ekstra midler hvis vi så derefter stadig væk vil kunne finde ekstra penge til det her område er

principielt enige i at der er et et skævt forhold i den måde man laver strafferabatter på i dag

set værre og værre jo mere kriminalitet man har begået og det er ikke rimeligt ikke rimeligt at man som kriminel

at begå al den kriminalitet man overhovedet kan nå inden man står foran dommeren for det betyder i praksis ingenting

at vi strammede straffeloven otte og tres gange og så i dag siger hvorfor gjorde man ikke noget mens man havde regeringsmagten altså begge udsagn kan jo ikke være rigtige sagen er at mens vi havde regeringsmagten strammede vi op vi sørgede for at lave en indsats og det betød bla

at risikoen for at blive udsat for vold i danmark var den laveste i fyrre år i to tusind og ti det kunne betale sig

og i dag kan vi se at vi har den laveste ungdomskriminalitet nogen sinde så det vi gjorde mens vi

kunne betale sig og det virkede og vi strammede også straffene det sidste vi foreslog

var en fordobling af straffen for overfaldsvoldtægt men vi nåede ikke at gennemføre det for så kom der et folketingsvalg

var en konservativ justitsminister hvor lang tid skal de konservative have justitsministerposten før vi får et retssystem som herre tom behnke er tilfreds med

er lidt underligt at stå og beskrive det som om vi har enormt mange problemer

seks tusind lovforslag på en onsdag og så gennemføre dem på tre måneder det kan

sidste må herre per clausen dog have oplevet

er hvor det konservative folkeparti står rent retspolitisk det andet som jeg også redegjorde for

vi jo også lige til det sidste forsøgte at skærpe straffene for voldtægtsforbrydelser det lykkedes ikke nu har vi en ny regering der ikke vil være med til at det skal straffes

det er ærgerligt men så må vi vente til vi igen får flertallet og så kan vi gennemføre de stramninger så når vi har flertallet

gennemfører vi stramninger der hvor det er rimeligt og der hvor det er retfærdigt og hvor det

liberal alliance har stillet forslaget om afskaffelse af strafrabatter

det er forkert at man kan begå en række forbrydelser uden at få den straf

burde tilfalde en ifølge straffeloven og ifølge det måtte synes var rimeligt

herre lars løkke rasmussens store landsmødetale fra to tusind og ti

han gør op med ideen om strafrabat

overlader mere af ansvaret til domstolene i stedet for til folketinget

det kun er en fjerdedel af de bande og rockerkriminelle der i dag er i de danske fængsler fem og halvfjerds procent af dem er altså ude i gaderne og gøre københavn og andre byer utrygge vi ved at

rockerkriminelle og domstolene er

set også meget flittige til at følge op men det der så desværre sker er at vi har en lovgivning der gør at de ikke får særlig hårde straffe i gennemsnit får de en straf på under tre

det betyder at de kommer alt for hurtigt ud i gaderne igen kan begå ny kriminalitet og skabe ny usikkerhed og utryghed for danske borgere det synes vi ikke der er nogen grund til at støtte dem i så vi synes man må gøre noget fra folketingets side for at sætte ind over for denne modbydelige form for kriminalitet

de bandekriminelle der bliver ramt af det her

set ikke tænkt os at holde hånden over nogen forbrydere i det hele taget dansk folkepartis ordfører nævnte ganske korrekt

overgreb på børn igen og igen laver overgreb og så får en strafrabat på voldtægt mod børn jeg synes det er ulækkert at det kan lade sig gøre med det nuværende system det kan vi ikke være bekendt hverken over for de børn det er gået ud over eller de kommende ofre

forholdt sig forskelligt til det her

for en utrolig velvillig modtagelse jeg er noget overrasket over at venstre ikke går lidt mere konstruktivt ind i diskussionen om hvordan vi kan sørge for at forbryderne kommer til at være lidt længere i fængsel så vi kan skabe noget mere tryghed for de danske borgere det er jeg især på baggrund af at det netop er herre lars løkke rasmussens tale der har inspireret os til

på den anden side spøjst her i folketingssalen

siger man jamen prøv at høre her

når den samme politiker og det samme parti

er det ikke noget man tager så alvorligt

justitsministeren på den del hvor regeringen er enig med straffelovrådet

så er uenig med straffelovrådet fejer man det lidt til side og glemmer at tale om det for så var det ikke så vigtigt med det der straffelovråd lad os huske på straffelovrådet jo bare

komme med nogle vurderinger

politisk sandhed

være imod racismeparagraffen og blasfemiparagraffen lige meget hvad straffelovrådet måtte komme frem til og jeg er sikker på at der er andre partier der vil

noget man kan sige når man ikke har så mange argumenter på banen

er det jo egentlig ikke en finansiering der er meget anderledes end den der blev brugt i den vækstpakke

jeg går ud fra at regeringen anerkender at de finansieringsmetoder de må bruge når de laver aftaler med liberal alliance må liberal alliance så også bruge når vi

hvert fald være en vis symmetri og rimelighed i

til rådighed med masser af eksempler på ikke alene et dæmpet offentligt forbrug men også konkrete besparelser

koster en tiendedel af hvad det koster at lave aktivering i danmark

så det er jo ikke meget derefter er der fremadrettet en driftsudgift på omkring en promille af det samlede offentlige budget

det er nok mere viljen der sætter grænser

de økonomiske rammer der sætter grænser

det der så er interessant er

rundtomkring i forhold til

mener jeg forstår at venstre

lukker lidt op i det spørgsmål herre jan e jørgensen stillede til

stigningsgraden i de her straffe være lidt anderledes og det lyder

flere af partierne bebrejdede liberal alliance

jo jo

i folketingets retsudvalg hvor vi kommer frem til at vi vil gøre noget ved bandekriminaliteten og straffen på det område for det lød som om

og det skulle man ikke gøre så vi glæder os selvfølgelig til at vi kan gøre noget ved straffene på bandeområdet

ikke bare er noget de står og holder som festtaler her i folketinget

noget konkret de mener når vi nu skal diskutere det i retsudvalget senere måske var der også en anden sprække i forhold til overgreb af seksuel karakter mod børn

der også åben over for at gøre lidt

også parate til at gøre det

bandekriminalitet og seksuelle forbrydere

vi meget åbne over for det tak for

det der ligger i beslutningsforslaget er alt det venstres ordfører talte om jeg vil bare stille et enkelt lille spørgsmål til herre simon emil ammitzbøll er det endt med at være liberal alliances retspolitik at så stor en del af befolkningen skal sidde så lang tid i fængsel som muligt

sad lang tid i fængsel

jo i grunden drømme om at få amerikanske tilstande hvor en rigtig stor del af befolkningen sidder rigtig lang tid i fængsel

som de forbrydelser egentlig lægger op til eller skal man have en rabat enhedslisten

vi er imod at man skal have rabat så er der det mere konkrete hvor man kan sige

vold og voldtægt og den slags synes vi at man skal hæve straffene

for nogle af de mindre forbrydelser førstegangsforbrydelser

straffene skal være alternative straffe i stedet for fængselsstraffe så livet er mere kompliceret end

enten er sort eller hvidt men at vi måske godt kan gå ind og finde et eller andet kompromis

rabat man får nødvendigvis skal være så stor men at der skal være en eller anden rabat hvis

lave aftaler der men det betyder da ikke noget som helst

for en time siden vi mener præcis det samme som vi mente for en time siden og i øvrigt næsten det samme som herre lars løkke rasmussen mente i to tusind og ti og som

har været op og ned ad to villaveje og som har

tyve villaer skal have tyve gange så lang fængselsstraf

jeg clausens anden korte

det stående her i forslaget men mig bekendt sådan set over en kam at

jeg sagde var at det her forslag

om at vi ønsker at afskaffe strafferabatten det betyder jo ikke noget i forhold til hvad vi i øvrigt måtte mene om straf konkret på forskellige områder

når det handler om vold voldtægt overgreb på børn og trusler ønsker vi højere straffe

vi generelt ønsker et system hvor man i forhold til nogle af førstegangsforbrydelserne eller mindre kriminalitet sørger for at lave alternative straffe i stedet for fængselsstraf

og hvad vi eventuelt skal stemme om i sidste ende for ellers er det svært som folketingsmedlem at være oplyst

udspil en økonomisk plan eller hvad vi skal kalde det så indgår det her faktisk som et element i

til statens samlede budget men det er temmelig mange milliarder

det fremadrettet vil indgå i

forhåbentlig allerede i år men senest i to tusind og femten

vi er ikke sådan nogle der bare svinger om os med tilfældige løfter som jeg har set nuværende regeringspartier har gjort utrolig meget og så fører en anden politik

kommer lidt længere frem alle de forslag vi fremsætter

og indtil næste valg vil indgå finansieret i den plan vi går til valg på sådan arbejder vi nemlig i liberal alliance og andre må gerne lade sig inspirere af den arbejdsmetode

vil bringe en større ærlighed ind i politik og dermed mindske politikerleden i det her samfund og sørge for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

pålægger regeringen inden udgangen af i år altså to tusind og tretten at fremsætte forslag til en harmonisering af lovgivningens forskellige aldersgrænser så der bliver færre forskellige aldersgrænser

mellem de aldersgrænser der fortsat består

en række eksempler på forskellige aldersgrænser herunder blandt andet aldersgrænser for køb af henholdsvis pornografisk materiale alkohol cigaretter spil og også håndkøbsmedicin der er ifølge forslagsstillerne ikke logisk sammenhæng mellem

som sagt bør gennemføres en harmonisering

oplyse at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

på en række områder aldersgrænser for en bestemt handling eller adfærd

også nævnes en række andre eksempler end dem som

man har valgt at nævne i beslutningsforslaget

mig med det samme understrege at jeg ikke forestiller mig at vi her i dag skal gennemgå

jeg går ud fra at beslutningsforslaget drejer sig om hvorvidt der

det vigtigt at holde sig for øje at der

kan være behov for at have aldersgrænser for en bestemt type af adfærd eller handling herudover

kan der inden for forskellige områder jo være behov for også at have aldersgrænser der afviger fra andre aldersgrænser i første omgang

skal en aldersgrænse naturligvis ses i lyset af hvilke områder

kan det at få lavet en tatovering jo ikke sammenlignes med det at købe en øl eller en lottokupon i et supermarked

kan en afvejning af de konkrete beskyttelseshensyn der gør sig gældende jo også variere fra område til område forslagsstillerne nævner eksempelvis at der findes forskellige aldersgrænser for spil nu er reglerne

spil jo ikke mit ressortområde men jeg

på skatteministeriet at disse aldersgrænser er

fastsat ud fra en afvejning af karakteren af de forskellige spil og risikoen for ludomani forslagsstillerne nævner også at det virker ulogisk at man skal være femten år for at købe næsespray mens man skal være atten

for at købe en pakke panodiler reglerne om køb af håndkøbsmedicin hører som bekendt heller ikke under mit ansvarsområde men ministeriet for sundhed og forebyggelse har oplyst at atten årsgrænsen for køb af smertestillende håndkøbsmedicin blev indført i marts to tusind og elleve som følge af og den debat husker vi temmelig sikkert alle sammen

et stigende antal selvmordsforsøg med smertestillende medicin blandt unge de her eksempler illustrerer at der inden for forskellige områder

kan gøre sig forskellige beskyttelseshensyn gældende der kan sikkert konstrueres rigtig mange konkrete eksempler hvor det ud fra en helt umiddelbar betragtning kan synes påfaldende at der findes forskellige aldersgrænser det er imidlertid vigtigt at fastholde de saglige grunde der er til at have forskellige aldersgrænser for forskellige typer af adfærd eller handlinger og de eksempler jeg her har nævnt

illustrerer at der kan være tale om også endog meget væsentlige beskyttelseshensyn jeg mener derfor ikke at det kan være et mål i sig selv at at have ens aldersgrænser på

områder det vil på nogle områder kunne føre til at en mindreårigs handlefrihed indskrænkes unødigt mens det på andre områder vil kunne føre til at hensynet til den mindreårige ikke varetages tilstrækkeligt afgørende må således være om man har den rette aldersgrænse for den konkrete handling eller adfærd det er klart at man løbende ved fastsættelse af aldersgrænser inden for de enkelte ressortområder bør overveje behovet for dem man bør i den forbindelse selvfølgelig også overveje sammenhængen mellem aldersgrænser på sammenlignelige områder

der efter regeringens opfattelse ikke grundlag for at gennemføre en generel og omfattende udredning af den eksisterende lovgivning der indeholder aldersgrænser med henblik på at foretage en harmonisering heraf så regeringen kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget

har fået fastsat en række forskellige aldersgrænser

denne ministers område og på en række andre ministres områder pludselig er man kommet i den situation at der

en indre logik imellem de her aldersgrænser og man kriminaliserer måske også nogle mennesker

jo selvfølgelig bør overveje behovet for lige nøjagtig

at der bør være behov for om ikke en total harmonisering så i hvert fald en meget stor grad af grovharmonisering hvis jeg må bruge det udtryk

ministeren gentog stort set alle sammen

mennesker kan få lov til at få mere

har man ikke en holdning til

se på det her område gennemgå det måske

er sket i politiske debatter i en ophidset situation hvor man lige skulle

ikke kun mig og justitsministeren men dette hus risikerer at

at sætte et arbejde i gang om

fristes til at købe aktier i høreapparatselskaber fordi man nogle gange godt kan få opfattelsen af at folk ikke lytter til hvad der bliver sagt heroppefra et af de eksempler som er nævnt i beslutningsforslaget handler om at man skal være femten år for at købe en næsespray mens man skal være atten år for at købe en pakke panodil det synes ulogisk

beslutningsforslagsstillerne der har jeg argumenteret for at der er gode grunde

hvorfor atten års grænsen for at købe smertestillende håndkøbsmedicin er som den er fordi det jo blandt andet hang sammen med

der var om det stigende antal selvmordstilfælde der var det er derfor at den er som den er det synes jeg er helt legitimt

de ubalancer der er passer jo ikke

om det passer og andet men men jeg tror at man når man ser på det

af om der kan være nogle ting som ikke hænger sammen her

jo gå til det her på forskellige måder folketinget kan vedtage liberal alliances forslag det har vi nok ikke tænkt os vi kan også vedtage forskellige krav til regeringen men vi kunne også indgå i en dialog med regeringen hvor noget måske er mere tvivlsomt end andet og prøve

løst nogle af de åbenlyse urimeligheder

vi synes er mindre kloge men man kunne

gå ind i den her debat og sige at det der ikke virker logisk kunne vi måske godt overveje om

er ulogisk eller måske er bundet i en logik som kunne komme frem ved en nærmere drøftelse eksempelvis i folketingets retsudvalg det bidrager vi selvfølgelig gerne til

gennemlysning af det her område en

at der er ganske gode og saglige argumenter for de

men hvis der er nogle der vil rejse spørgsmål om logikken i den ene aldersgrænse frem for den anden

forslag ønsker liberal alliance at aldersgrænser i lovgivningen harmoniseres så der bliver færre forskellige aldersgrænser i det hele taget og at flest mulige aldersafhængige handlinger afkriminaliseres i bemærkningerne nævnes en række aldersgrænser

aldersgrænse for at købe alkohol tobak

alderen for abort uden forældrenes samtykke med flere

sagt med det samme socialdemokraterne kan ikke støtte forslaget først og fremmest fordi forslaget sigter til en hel masse som er svært at sammenligne der kan jo på nogle områder være gode argumenter for en bestemt aldersgrænse som slet ikke gør sig gældende på andre områder derfor mener vi også at det ville være meget bedre hvis liberal alliance var kommet med et forslag til hvilke aldersgrænser de ønskede at ændre intentionen med

netop den principielle diskussion af aldersgrænser men det bliver meget let diffust hvis ikke der er et håndfast forslag om at hæve eller sænke den ene eller den anden aldersgrænse den diskussion tager vi til gengæld meget gerne hvis vi tager den seksuelle lavalder som eksempel fremgår det ikke om liberal alliance ønsker den hævet sænket eller bevaret det er blot en debat i lyset af andre aldersgrænser men der er jo andre vinkler man skal se den seksuelle lavalder fra

det er relevant at sammenligne aldersgrænser med hinanden men en beslutning om at ændre en konkret aldersgrænse skal efter vores mening hvile på andet og meget mere end blot den simple sammenligning det handler om det substantielle og når liberal alliance kommer med et forslag om det så

diskussionen om både det konkrete og det principielle

principielle betragtninger bliver meget mere spændende

er man kan se hvad de konkret betyder og hvilke fordele og ulemper de har for det enkelte individ for samfundet i øvrigt på den baggrund skal vi afvise

at der slet ikke står noget i forslaget om

samtykke fra sine forældre så skal man være atten

købe pornografisk materiale

lov til at dyrke sex som atten årig

fald man lægger sig ud med mange af de unge mennesker for

står også i beslutningsforslaget

skal være atten år for at få en tatovering og der går jeg

skal harmoniseres til der står også at man

skal være femten år for at kunne købe stjernekastere eller knaldperler men at man skal være atten år for at kunne købe nytårsraketter og store batterier og det synes jeg

større konsekvenser når man køber store batterier og fyrværkeriraketter

det stjernekastere og knaldperler

forestille sig at vi skal have femten årige til at købe de store farlige batterier men

ønsker endvidere at harmoniseringen af aldersgrænserne foretages ud fra et princip om at flest mulige aldersafhængige handlinger afkriminaliseres jeg går ikke ud fra

materiale eller købe store raketter

hvor det giver mening for det kan være godt at der er nogle fælles regler på nogle områder

men en stor forkromet løsning synes vi ikke umiddelbart er løsningen her og nu som ministeren

er jo en grund til man har sat den grænse til

netop på at der har været en tendens til at rigtig mange unge mennesker

med mange af de punkter om aldersgrænser men

der kan være nogle områder hvor man kan kan sige at det er

begrundelse bag ved dem så i udgangspunktet

støtte beslutningsforslaget men er da villige til i udvalgsarbejdet at kigge på der er nogle enkelte tilfælde rundt omkring hvor det ikke giver mening

finde et hår i suppen og så siger man man er imod og

lidt mere logik i det og at man også var lidt mere

sådan et arbejde blev sat i værk

aldersgrænserne bare for at harmonisere dem tror jeg ikke er en god idé

at man har sat aldersgrænsen der men jeg kan ikke afvise at

for at få undersøgt de steder hvor det så giver

omend konklusionen nok er den samme nemlig at vi ikke kan støtte

det hænger sammen med at vi synes at der generelt set er gode argumenter for de forskellige aldersgrænser jeg synes at

tilfældigt fastsætter der ligger ofte et langt arbejde forud for det og mange af de ting vi har at gøre med her og som er nævnt i

er jo resultatet af mange og meget lange forhandlinger med kompromiser af

og jeg synes at herre dennis flydtkjærs eksempel med

så må jeg sige at jeg finder det svært at stå og diskutere det her forslag fordi det er meget lidt konkret

set bare at at tilkendegive nogle intentioner men

liberal alliance vil gerne harmonisere aldersgrænser og jeg må indrømme at vi fra sfs side ikke rigtig kan se den større mening med det

der er blevet nævnt en række argumenter for det blandt andet fra radikale venstre

en harmonisering vil betyde at der på nogle områder vil blive en højere aldersgrænse som vil begrænse mulighederne i forhold til i dag og på andre områder vil det medføre en lavere aldersgrænse hvilket kan indebære at eksempelvis mindreårige bliver udsat for unødvendige risici så det vil ikke være hensigtsmæssigt set med vores øjne det skal også slås fast at der er meget stor forskel

vi mener i sf at man bør tage et pragmatisk og ansvarligt hensyn til hvad det er det drejer sig om vi kan godt tage et specifikt beskyttelseshensyn i forhold til en bestemt adfærd eller handling som er forbundet med en mulig risiko for eksempel for unge men det udelukker ikke at når vi beslutter

vi altid overveje den saglige begrundelse for den pågældende

vi bør selvfølgelig også overveje sammenhængen mellem forskellige aldersgrænser på sammenlignelige områder en harmonisering vil altså i vores optik ikke være ansvarligt og vi mener i sf at vi fra samfundets side bør tage et ansvar for fællesskabet og sætte forskellige aldersgrænser baseret på saglige begrundelser vi kan derfor ikke støtte

måde at metroxpress ringede til mig og spurgte om jeg

det var fornuftigt at man som seksten årig godt kunne gå ned og købe en kasse elefantøl og drikke dem sammen med en af sine venner og blive stinkende fuld og jeg kan bekræfte

man deler en kasse elefantøl med nogle

men

kunne gå ned på den lokale bodega og give en suveræn overpris for at købe en eller anden økologisk thyøl som de kun ville have råd til at drikke én

jeg ikke var logisk og her burde jeg jo have lagt røret på og

at gøre men alligevel spurgte journalisten så ville støtte

kender herre simon emil ammitzbøll fra liberal alliance godt nok

for eksempel at den seksuelle lavalder bliver helt fjernet eller noget andet som kunne hensætte dansk folkeparti i panikstemning

jeg mener også at det er rigtigt nok at de her

og aldersgrænser godt kan virke vilkårlige men

jeg har i min tid som sundhedsordfører deltaget i rigtig mange forhandlinger om hvorvidt det var sytten en halv år man skulle være før det ikke var så skadeligt at ryge

17¼ år og så lander man jo på et eller andet tal

i virkeligheden må man sige er en politisk studehandel og som derfor fordi man laver politiske aftaler med

se lidt forskelligt ud men derfor kan der

og fornuft bag det også selv om det er forskelligt altså jeg tror

problemstilling som vi forsøger at løse og det skal man jo ikke undlade at gøre ud fra nogle abstrakte principper men min

i al stilfærdighed gerne vil give udtryk for at vi

gerne vil støtte at man prøver

gennemgå de her aldersgrænser og ser på hvor der er nogle områder hvor det

ligesom liberal alliance altså at jeg mest er tilhænger af

at de bliver sat ned men der skal nok være nogle i mit parti der har en anden opfattelse af det så det kan vi sikkert få nogle spændende diskussioner

synes det er umuligt at afvise liberal alliances forslag uden

så skal man faktisk sige at det er rigtig klogt og logisk

seksten årig godt kan købe en kasse elefantøl og dele den med sine venner

jeg godt tænke mig at få genfortalt historien om hvordan vi

mange mange flere og jeg tror ikke engang at jeg selv er nået rundt om dem alle sammen

gøre den øvelse for sig selv lige

af aldersgrænser i det her samfund og hver gang

hvorfor der lige præcis er den aldersgrænse eller om der overhovedet burde være en aldersgrænse

en harmonisering

der er for mange forskellige alderskategorier dermed må man så også mene at der skal være nogle færre men der bliver ikke angivet hvilke der så skal væk

må og ikke må som seksten

man gør lidt grin med de aldersgrænser der er og jeg er enig i at noget af det er latterligt

købe en lottokupon til fyrre eller endda halvtreds kr

hvis man vil have færre end de tre aldersgrænser som er nævnt her i forslaget

færre end de ti forskellige aldersgrænser jeg har

lidt ærgerligt med forslaget er at man kun nævner de femten seksten og atten årige

alle de aldersgrænser der er når vi kommer de atten år for der er jo tilsvarende nogle aldersgrænser der

stor lastbil eller andre større køretøjer der er en aldersgrænse på en og tyve år hvis man vil søge ind i politiet der er en folkepensionsalder

en efterlønsalder som er noget helt andet

fjerne folkepensionsalderen fordi vi gerne vil harmonisere de aldersgrænser der

er i al den lovgivning vi har og hvor gammel skal man så være

det forslagsstillerne foreslår men man siger man vil harmonisere aldersgrænserne vi har også en

børnebidrag der skal betales indtil barnet er fire og tyve år gammelt vi har familiesammenføringsregler og fire og tyve årsregel vi har en ny regel

at præster skal gå af når de bliver halvfjerds år vi har en lang række aldersgrænser

lov til at gå med reklamer en gang om ugen hvis man er under tretten år gammel

men men sådan er det og den lov gælder så også i danmark man skal være over tretten år for at få

reklamer man skal være seks år gammel for at komme i folkeskolens børnehaveklasse altså det der hedder nul klasse

seksten år gammel for at få et traktorkørekort

skal man så som tre årig både have lov til at gå i børnehave og tage et traktorkørekort nej næppe nu nævner jeg bare det her for ligesom at skære det meget firkantet ud

så nemt med et fingerknips eller et trylleslag at pålægge regeringen

aldersgrænser det kan man ikke bare gøre efterhånden som grænserne er blevet fastsat har man haft særskilte debatter og diskussioner om hvor de

for at specielt unge som vil tage en uddannelse i landbruget en mulighed for rent faktisk at gennemføre deres uddannelse

tolv år men dengang man havde den debat landede man på at det skulle være seksten år så hvis man vil lave det om bør man jo så

vil ændre nogle af de aldersgrænser der er i dag til noget andet og argumentere for

at sige at man vil harmonisere bare for at harmonisere

er for nemt når det så er sagt

det kunne være interessant i det hele taget at gå det her område igennem

de aldersgrænser vi har i dag

så er det jo sådan at justitsministeren plejer at udfylde sin taletid

kan være meget godt for dem der hører på men det var så skidt for mig

når der skal diskuteres et beslutningsforslag for

det er nogle aldersgrænser der er blevet til over en lang årrække

ræson i at se på

også selv blev opmærksom på en besynderlig aldersgrænse det er sådan en lille ting men

det illustrativt jeg er ved at tage jagttegn i øjeblikket og der skal man jo på et obligatorisk kursus og på det kursus bliver man undervist i hvad lovgivningen er der er det sådan at man som seksten årig må få jagttegn

er man udelukket fra og sådan

faktuelt er der ikke nogen forskel på de to ting er forskel på hvilke lovgivningsmæssige paragraffer man henholdsvis går på jagt og regulerer vildt efter men men der er

men som det kunne være fint at få set på er det nu også fornuftigt

for at fortolke til justitsministeren vi synes

der er flertal for i hvert fald hvis venstre er med hvor vi pålægger justitsministeren at lave en undersøgelse

det man lægger op til i beslutningsforslaget nemlig at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag om

harmonisering med al den frihed til at bestemme hvor man så

harmonisere henne synes vi bedre at pålægge regeringen

skal regulere nogle af de her aldersgrænser det tror jeg vil være den bedste også mest liberale løsning men med de ord

at holde masken når man taler om det

vi er kommet med eksempler i bemærkningerne andre

tilføjelser men når jeg står og smiler fra folketingets talerstol er det ikke af grin det er af

at et beslutningsforslag fra liberal alliances side er blevet mødt af et samlet nej fra folketingets side for det ser jo ud til at der er et flertal i folketingets retsudvalg

der er enige om at vi kan gøre noget der endnu bedre end det vi har stillet forslag om og så skulle være et skarn hvis man synes det var en dårlig idé vi kan nu gøre det som var intentionen

de her aldersgrænser det har regeringen ikke villet være med til og det tror jeg

så havde vi fået en model hvor der var kommet et par dårlige forslag fra justitsministeriet som der plejer

kan folketingets retsudvalg sidde og arbejde med tingene finde ud af hvad

er vi vil komme videre med at få ændret tingene i den virkelige verden

vil gerne takke herre per clausen fra enhedslisten herre dennis flydtkjær fra dansk folkeparti herre tom behnke

tilkendegivelse for det videre arbejde med at se

på de her spørgsmål om aldersgrænser så det bedste nederlag og den største glæde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

formår det nuværende system ikke at håndtere udfordringerne med asylansøgere

både at indlede med og også gentage hvad jeg flere gange tidligere har tilkendegivet nemlig at regeringen ser med stor alvor på at nogle asylansøgere kommer her til landet for at begå kriminalitet under dække af at være på flugt det skal vi selvfølgelig ikke finde os i regeringen har derfor også et både målrettet og vedvarende fokus på at løse de problemer

der opstår jeg er derfor også grundlæggende uenig med forslagsstillerne i at det nuværende system ikke kan håndtere udfordringerne med asylansøgere der begår kriminalitet jeg har ved flere lejligheder redegjort for de mange tiltag

for at bekæmpe kriminalitet blandt asylansøgere men jeg vil

lige her gentage et par stykker af dem eksempelvis

har nordsjællands politi etableret et særligt samarbejde med københavns politi der har ført til at de to politikredse har gennemført flere fælles koordinerede politimæssige operationer i center sandholm som jo har været centrum for diskussionerne om kriminelle asylansøgere desuden har

det vil vil sige udlændingestyrelsen dansk røde kors nordsjællands politi og rigspolitiet aftalt at der skal afholdes

center sandholm og politiet nordsjællands politi har endvidere besluttet at iværksætte en række politifaglige initiativer herunder eksempelvis som sagt intensivering af beredskabsafdelingens

med lejren det betyder at nordsjællands politis lokalpoliti

undervisningsmæssig bistand til dansk røde kors

indgivelse af anmeldelser til politiet om hændelser på center sandholm og eksempelvis for

fokus på hurtigere afgørelser i alle

hvor asylansøgere er sigtet

det aftalt at røde kors skal føre en mere konsekvent adgangskontrol

med personer der ønsker at komme ind på center sandholm således at det sikres at alle

har et lovligt ærinde der røde kors og

også øge sin kontrol på fællesarealerne og og aktivt forholde sig til om der er personer der antræffes på stedet og om de har ret til at være der eller ej

har røde kors allerede øget sin bemanding i ydertimerne det vil sige om natten og i weekenderne det betyder at

beboere i center sandholm vil få nemmere ved at indberette indberette kriminalitet til personalet

nævne at københavns politi sammen med københavns byret har lavet en såkaldt fast track ordning for sager om asylansøgere der er taget for handel med narkotika det betyder at sagerne sagerne berammes hurtigere det klare udgangspunkt er at asylansøgere der dømmes for narkotikakriminalitet

vil denne ligeledes blive hastebehandlet således at spørgsmålet om udrejse kan afgøres hurtigst

rigtig meget for at styrke indsatsen mod kriminalitet blandt asylansøgere og

i asylcentrene og samtidig sende et klart signal om at vi selvfølgelig ikke vil tolerere at kriminelle misbruger asylsystemet til skade for dem som asylsystemet rent faktisk er

mig mod de konkrete forslag i beslutningsforslaget

har tilkendegivet i forbindelse med behandlingen af det beslutningsforslag der hed b seks og tredive at regeringen lægger stor vægt på at danmark lever op til sine internationale forpligtelser det gælder ikke mindst på asyl og

asylansøgere der begår kriminalitet desuden skal der heller ikke herske nogen tvivl om at regeringen som en selvfølge

lægger afgørende vægt på at værne om de danske retsprincipper såsom princippet om den dømmende magts uafhængighed og domstolenes organisation samt behandling af straffesager i dansk ret det her forslag indeholder flere vidtgående elementer der efter regeringens opfattelse ikke vil kunne gennemføres inden for rammerne af vores internationale forpligtelser og med respekt for grundlæggende danske

at bemærke at det er lidt naivt at tro at en kontrakt skulle gøre en forskel og afholde personer der kommer til danmark for at begå kriminalitet

at flygtninge ikke må sendes tilbage til forfølgelse derfor kan det ikke i alle tilfælde lade sig gøre at sende kriminelle asylansøgere ud det er med andre ord ikke muligt inden for rammerne af vores forpligtelser efter flygtningekonventionen at gøre det til en betingelse for at behandle en asylansøgning at asylansøgeren først underskriver en kontrakt med et nærmere bestemt indhold regeringen kan derfor af de grunde ikke støtte forslagets punkt

det samme gælder derfor også forslaget om at asylmyndighederne skal indstille behandlingen

af en asylsag i det øjeblik politiet meddeler at

i at begå kriminalitet forslagsstillerne ønsker som en del af beslutningsforslaget at mulighederne for administrativ udvisning udvides betragteligt således at asylansøgere der gribes på fersk gerning i at begå kriminalitet straks administrativt udvises uden at vedkommendes kriminelle handling undergives en behandling ved en dansk domstol

at en afgørelse om udvisning på grund af kriminalitet træffes af den domstol der behandler straffesagen og i forbindelse med afgørelsen i straffesagen

er adgangen for udlændingemyndighederne til administrativt at udvise udlændinge der

og begrænset til udlændinge der kun har været her i landet i kortere tid og som har begået mindre alvorlig kriminalitet regeringen kan derfor ikke støtte

at udvide mulighederne for administrativ udvisning

vil betyde et brud med helt væsentlige og grundlæggende danske retsprincipper udgangspunktet i den danske retstradition er at alle retssager behandles ved de almindelige domstole det vil sige byretterne landsretterne og højesteret den foreslåede asyldomstol

savner de grundlæggende kendemærker for en domstol

det ene medlem skal være en jurist udpeget af justitsministeriet en sådan ordning mener jeg vil kunne rejse spørgsmål om domstolenes uafhængighed

til en højere instans det er det der hedder toinstansprincippet et retsprincip som man fra dansk

fravige når man foreslår at asyldomstolen skal behandle straffesagerne

anden instans så regeringen kan derfor heller ikke støtte

lægges der også op til at udvide adgangen til

i vidt omfang adgang til at frihedsberøve kriminelle asylansøgere det gælder både asylansøgere der begår grov kriminalitet og asylansøgere der begår mindre forseelser det er min opfattelse at de eksisterende regler om frihedsberøvelse fuldt ud tilgodeser behovet for at kunne frihedsberøve kriminelle asylansøgere og at mulighederne for frihedsberøvelse anvendes i videst muligt omfang selvfølgelig inden for lovens rammer

i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser forslagsstillerne lægger som nævnt også op til at personer på tålt ophold skal frihedsberøves indtil de kan sendes hjem og at afgørelsen om frihedsberøvelse ikke skal kunne ankes

ligger imidlertid langt ud over hvad vi som en demokratisk retsstat vil og langt ud over hvad vi kan efter vores internationale forpligtelser men samtidig er det dog regeringens klare opfattelse at personer på tålt ophold

er uønsket her i landet

det også med med vedtagelsen af l en hundrede og tredive som blev vedtaget her for få dage siden fastslået at der skal etableres et udrejsecenter og at personer på tålt ophold

skal tage ophold i udrejsecenteret af de grunde

beslutningsforslaget forslagets punkt fem om et nyt kontrolnævn vedrørende kriminelle asylansøgere bygger på at dette nævn skal være en kontrolinstans i forhold til de nye

tillægges efter forslagspunkterne en fire og da jeg lige har gennemgået dem og man har hørt at vi ikke kan støtte

to tre og fire

der således to hovedårsager til at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget dels har vi allerede et stort fokus på indsatsen mod kriminalitet blandt asylansøgere og som jeg blandt andet har gennemgået

en række initiativer i forbindelse hermed dels er

det regeringens opfattelse at forslaget indeholder en række elementer der vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser og også

til i hvert fald visse artikler og visse internationale konventioner når nu det forholder sig sådan at justitsministeren og regeringen ikke kan bakke op om dansk folkepartis forslag

regeringen så tænkt sig at gøre for jeg synes jo godt man kan tillade sig at konkludere at den indsats der indtil videre har været ikke har været tilstrækkelig det er jo sådan og

at når der kommer flere og flere asylansøgere

danmark i løbet af to tusind og tretten er

er ikke fordi at alle der kommer hertil er kriminelle men der vil komme nogle og de problemer vil også vokse i omfang

må man jo have nogle nye initiativer på bedding fra regeringens side så kan vi få dem

jeg stod og sagde heroppefra men der er taget en hel række

de par samråd som vi har været i sammen om det at der er sat en hel række initiativer i gang og så har vi eksempelvis

sikret at der er blevet lavet en såkaldt fast track ordning mellem københavns

som sikrer at

kan berammes hurtigere således at asylansøgere som dømmes for narkokriminalitet hurtigst muligt kan komme ud

set ikke at vi er uenige i det grundlæggende synspunkt nemlig at vi skal tage så stærk

kommer til landet under dække af at være på flugt for at begå kriminalitet

det mener regeringen i hvert fald at vi skal gøre og derfor har regeringen også iværksat en hel række initiativer målrettet de

synes jo så bare at det er for lidt

har den ønskede effekt jeg husker også at

der været nye eksempler på at asylansøgere har begået kriminalitet jeg kan da mindes at justitsministeren

på tv og sagt at nu sætter man ind over for det og at vi finder os i mere så går der en dag eller to og

nye tiltag på vej fra regeringens side det kunne også være det er bare en tanke at hvis vi er enige om at vi skal være bedre til at udvise kriminelle asylansøgere

være at justitsministeren skulle indkalde til politiske drøftelser

vi kunne blive enige om hvis ikke vi kan blive enige om

har taget det handler om at sagerne bliver behandlet hurtigere således at folk kan komme ud af landet hurtigere

ikke fordi der mangler initiativer vi følger selvfølgelig hele tiden løbende udviklingen på området og sætter ind

der har været behov der har været behov for at lave en hel række initiativer for center sandholm

af at tempoet i sagsbehandlingen

misbruger systemet begår kriminalitet ikke skal være her de skal ud

som følge af den aftale vi har lavet et nyt stort

kommer til at sidde i det her udrejsecenter så alt i alt har regeringen faktisk

er uenige om at det er helt uacceptabelt at folk kommer til landet og misbruger vores system det er til skade for dem der har behov for asyl

beslutningsforslag om kriminelle asylansøgere hensigten med beslutningsforslaget er at regeringen skal fremsætte en række lovforslag og foretage en

dette skal samlet sikre en konsekvent linje for asylansøgere som begår kriminalitet mens deres asylsag er under behandling i danmark i venstre synes vi at

forslaget har et fornuftigt og meget væsentligt formål vi er fuldstændig indforstået med problematikken der er på området i danmark byder vi hvert år hundredvis at asylansøgere velkommen i vores land

forfølgelse eller andre rædsler de må have mødt i deres hjemland

vi stolte af at danmark påtager sig dette ansvar men netop derfor er det også fuldstændig uacceptabelt og et kæmpe tillidsbrud når mennesker som vi har budt velkommen til vores land ikke opfører sig ordentligt som asylansøger og i mange tilfælde kommende dansker skal man vise lysten og viljen til danmark det gør man først og fremmest ved at følge love og regler vi har her følger man ikke landets love

det danmark der har budt dem velkommen og en krænkelse over for alle de andre asylansøgere der opfører sig ordentligt og som oprigtigt har brug for danmarks hjælp det må og skal vi ikke acceptere det er venstre fuldkommen enig i desværre er der dele af beslutningsforslaget som venstre ikke kan støtte der er tre elementer i beslutningsforslaget som vi

foreslås det at asylansøgere skal underskrive en kontrakt hvori der står at de udvises straks

hvis de begår kriminalitet

som sagt enig i at det er fuldstændig uacceptabelt at at asylansøgere begår asylansøgere begår kriminalitet men der kan være asylansøgere

begår kriminalitet som helt åbenbart kan få asyl

hvis de sendes tilbage vil blive udsat for tortur eller risikerer dødsstraf disse udlændinge kan vi ikke udvise det andet element i beslutningsforslaget går på at asylansøgere skal udvises for kriminalitet uden

for den kriminelle handling ved en domstol venstre er skeptisk over for dette forslag danmark er et retssamfund hvor alle er lige for loven begår man kriminalitet skal man stilles for en dommer og det gælder uanset om man er statsborger om man er turist eller om man er asylansøger det tredje element i beslutningsforslaget drejer sig om at asylansøgere der ikke kan udsendes

i længere tid for mindre forseelser derudover skal afgørelsen om frihedsberøvelse ikke kunne ankes før der er gået mindst to år venstre har den holdning

frihedsberøvelse skal altid iværksættes

og så i så kort tid som overhovedet muligt men som jeg startede med at sige er der ingen tvivl om at vi har at gøre med et udfordrende og omfangsrigt problem som der bør tages hånd om men i stedet for at foreslå ny lovgivning er det mere på sin plads at udnytte den eksisterende lovgivning mere effektivt og derfor vil venstre gerne opfordre justitsministeren til at stramme op på området lovgivningen er der men der er ingen tvivl om at den skal håndhæves bedre så selv om venstre er enig med dansk folkeparti i målet om at mindske antallet af kriminelle asylansøgere er vi ikke enige i

som taler imod administrative udvisninger ved det her forslag så

eksisterende lovgivning tilbage på alle mulige andre områder det ville jeg da være lidt

jeg har jo flere gange hørt at venstre sådan set

så bare dele af dansk folkepartis beslutningsforslag for

bedre ja men jeg synes nu også godt man kan tillade sig at konkludere at når

tiltag så hvis ikke venstre vil støtte det her har venstre så nogen forslag som venstre selv

er jo ikke acceptabelt det er ikke acceptabelt at vi byder nogle

som kommer her for at begå kriminalitet

så der er jeg fuldstændig enig med herre martin henriksen

hvordan vi kan være enige og alligevel ikke bakke op vil

er første gang herre martin henriksen har oplevet

to forskellige partier så det er ikke fordi venstre er enig

med dansk folkeparti i med hensyn til udlændingepolitikken

først og fremmest være at sende et meget kraftigere signal et andet område

jeg forstå på de prostituerede ude på gaden at bare det at vi havde debatten og

omkring at der muligvis kom en kriminalisering

at der blev sendt så kraftigt et signal på området

de faktisk mærke i politiets arbejde jamen er det så ikke et område hvor vi skal sende et meget meget kraftigt signal om at det her skal prioriteres højere

nogle gange kan det være fornuftigt at sende signaler og jeg synes da også det er ganske udmærket når justitsministeren og venstre siger at kriminelle asylansøgere skal sendes ud jeg ville da være mere utryg hvis de sagde det modsatte

det være rigtig galt men nogle gange er signaler ikke nok

hvis venstre som jo ved mange forskellige lejligheder siger fornuftige ting også blev lidt mere konkrete i forhold til hvordan man så rent faktisk vil føre det ud

i spidsen kan gøre meget mere der hvor jeg så ikke er enig med herre martin henriksen er at

allerede ulovligt at begå kriminalitet så det skal håndhæves i i højere grad vi skal være bedre til at følge op på det

og som sagt synes jeg at justitsministeren skal

fra folketingets talerstol har nogen indflydelse på det problem

det hvis man mener noget med sagerne

symbolpolitik fra folketingets

jo konkret lovgivning så er det at sige at folk der kommer her til landet for at søge asyl og begår kriminalitet

det der ligger bag det her meget meget konkrete og vil jeg også sige meget

og jeg synes der er taget højde for også retssikkerheden jeg synes det er et utrolig godt

ordføreren forstå at at jeg bliver lidt bekymret når man

der virker når jeg vil sige

lige for loven i danmark om en turist begår

kriminalitet eller om det er en asylansøger det begår kriminalitet

sikkert også meget glad for hvis det er sådan der er nogen der kommer til danmark

det helt klart også venstres holdning at så skal de for en dommer og så skal de have

udvisning i det omfang det er muligt jeg tror ikke der er nogen der er interesseret i at vi skal have nogen i landet som systematisk begår kriminalitet og kun er her for

begå kriminalitet det er ikke kun en hån imod danmark det er det også over for de mennesker som

er det venstre gerne vil vi vil gerne være med til at holde ministeren op på at der

sikre en konsekvent linje over for asylansøgere der begår kriminalitet i danmark

at slå fuldstændig fast så det ikke er til at misforstå at kriminalitet begået af asylansøgere i danmark er fuldstændig uacceptabelt

når mennesker der opholder sig i danmark som asylansøgere handler med narko eller begår anden kriminalitet

der reelt har et beskyttelsesbehov og som godt ved hvordan man skal opføre sig intentionen i forslaget om en konsekvent linje over for asylansøgere der begår kriminalitet i danmark deler vi derfor til fulde i socialdemokratiet

og der bliver sat hårdt ind over for kriminelle asylansøgere med en meget konsekvent politik fra regeringens side siden vi overtog regeringskontorerne for blot

og udlændingemyndighedernes indsats over for kriminelle asylansøgere med både razziaer skærpet adgangskontrol på asylcentrene og langt hurtigere sagsbehandling af sager der vedrører kriminelle asylansøgere og ikke mindst har vi besluttet at etablere et udrejsecenter således at kriminelle asylansøgere isoleres fra fra de øvrige asylcentre

der netop sikrer dette udrejsecenter som nævnt er der sket en markant opprioritering af indsatsen over for kriminelle asylansøgere

initiativer til yderligere stramninger dybt problematiske grundlæggende vil retssikkerheden for asylansøgere

nemlig svækkes i en grad der ikke er et retssamfund værdigt og flere elementer i forslaget strider direkte imod danmarks internationale forpligtelser

forslaget om flerårig frihedsberøvelse uden domstolsafgørelse

manglende ankeinstans for asylansøgere og det gælder

forslaget om at selv mindre forseelser skal kunne udløse flerårig frihedsberøvelse det synes altså at stride imod proportionalitetsprincippet vi skal føre en hård og konsekvent linje over for asylansøgere der begår kriminalitet og som dermed udnytter den danske velvilje

men regeringen

og vi skal også huske at det er et mindretal af de mennesker der søger asyl der kommer hertil

vi socialdemokrater fører sammen med den øvrige regering en meget konsekvent

linje over for kriminelle asylansøgere men vi vil ikke gå på kompromis med grundlæggende retsprincipper og retssikkerhed

at regeringen har strammet og strammet

bliver sandt i sig selv altså jeg vil sige at

så er det da regeringen

illusion der trives i i socialdemokratiet

de kriminelle asylansøgere ved at der indføres en ordentlig og kontant lovgivning på området så de folk der kommer herop for at begå kriminalitet holder sig væk

og det ved spørgeren også godt

spørgeren prøver at benægte det at vi har sikret forbedrede adgangsforhold

kun er dem der bor der der kan komme ind vi har strammet

sagsbehandlingen så det er langt hurtigere at få behandlet sager der vedrører kriminelle asylansøgere vi har indført

razziaer og vi har ikke mindst indgået en aftale der sikrer oprettelse af udrejsecentre det er altså os der har strammet politikken over for de mennesker der kommer til danmark og begår kriminalitet de her stramninger blev ikke foretaget før den nuværende regering kom til jeg

men der er ingen tvivl om at vi har

ordføreren imod at bilde sig selv ind at regeringen

har strammet på noget som helst område det er jo altså helt fuldstændig ude i skoven

jeg ved ikke hvor ordføreren har det fra at man skulle have strammet det har været en slap omgang

rigets regler

sat en massiv indsats i at jagte de kriminelle

behandlet så de kan blive sendt tilbage

men jeg må også sige at handler om noget andet

at retssamfund i danmark hvor der gælder retssikkerhedsprincipper for alle mennesker der opholder sig i danmark det mener vi socialdemokrater og derfor er vi altså ikke villige til at gå på kompromis

ordføreren kom med der må man jo også antage at

er i strid med grundlæggende dansk retspraksis

at man vil jeg bemærkede at den socialdemokratiske ordfører sagde at kriminelle asylansøgere skal

og så vil jeg høre om det skal forstås sådan at regeringen vil udvide bestemmelserne

kunne frihedsberøve

dem der ikke skal have asyl i danmark og kriminelle asylansøgere vi mener ikke at man

som dem der godt ved hvordan man opfører sig så det vi opretter er et udrejsecenter for folk der skal ud

isoleret selv om ordføreren sagde det modsatte i sin ordførertale de bliver jo ikke frihedsberøvet så de kan jo stadig væk

jo er lidt problematisk for nu at sige det mildt

når der kommer flere og flere asylansøgere til danmark og når vi i forvejen ved at asylansøgere

så når nu ordføreren ikke vil være med

ved simpelt hen at gøre det vanskeligere at komme til danmark ved

mindre økonomisk attraktivt at komme til danmark søge og få asyl for så vil problemet jo blive mindre sidste år kom der det højeste antal asylansøgere i ti år

så vil man generelt stramme den asyl og udlændingepolitik som man jo uanset hvad man siger har lempet

os stiger antallet af flygtninge og det er også helt korrekt

siden to tusind og tre

lidt misundelige over at vi har fundet på den her løsning med udrejsecentre

det er jo ikke noget dansk folkeparti hverken foreslog eller fik igennem

de ikke har været interesseret i at bidrage til den her aftale så må jeg sige

mulighederne for at få asyl i danmark

i forhold til mulighederne for at få asyl i danmark siden den her regering kom til så når ordføreren spørger

rulle lempelser tilbage i forhold til muligheden for at få asyl i danmark

forslagsstillerne er meget optaget af kriminelle asylansøgere det er

asylcentrene det er et sted hvor nogle af de allermest udsatte mennesker bor det er mennesker

forfølgelse død og ødelæggelse

mod asylansøgere det er synd

engagere sig i integrationen af asylansøgerne

og efter vores overbevisning også har nødvendige og tilstrækkelige redskaber til at håndtere det

fordi forslaget bryder med grundlæggende retsprincipper og vores internationale forpligtelser for os at se er det fuldstændig afgørende og den svære men nødvendige kunst at kunne håndtere den her type uundgåelige problemer inden for retssamfundet og

fra retsstatens grundlæggende principper

tak for ordet jeg skal gøre opmærksom på at jeg taler på vegne af sfs

vores holdning er at når mennesker kommer til danmark for at få asyl

som udgangspunkt forvente at der er tale om mennesker som bliver forfulgt i deres hjemland selvfølgelig kan vi ikke leve med at mennesker blot bruger asylsystemet som et påskud for at

begå kriminalitet og i så fald skal hammeren falde hårdt jeg har imidlertid fuld tillid til at det også sker i dag med de muligheder som lovgivningen faktisk giver os

side mener vi derfor ikke at der er behov for at stramme reglerne yderligere en yderligere stramning i i form af de forskellige tiltag som dansk folkeparti foreslår kan medføre problemer i forhold til danmarks internationale forpligtelser

vores holdning er at dansk folkeparti med det her forslag simpelt hen går for langt

er eksempelvis oprettelse af en asyldomstol eller et særligt kontrolnævn for kriminelle asylansøgere for vidtgående det er i stedet blot med til at stigmatisere en udsat gruppe det er afgørende at mennesker på flugt ikke bliver yderligere nedbrudt mens de venter på en afgørelse om asyl der er blandt andet tale om børn og unge som har traumatiserende erfaringerne med sig i bagagen vi skylder dem en anstændig behandling hvor vi hjælper dem bedst muligt med at komme på fode igen mens de venter på deres afgørelse det er derfor vigtigt at vi formår

balanceret tilgang til de asylansøgere som kommer hertil vi skal give mennesker på flugt en anstændig behandling samtidig med at der

en klar konsekvens hvis man overtræder dansk lovgivning den balance synes jeg ikke er at finde i beslutningsforslaget fra dansk folkeparti og sf kan derfor ikke

fjerne kriminalitet så let så kunne vi få alle borgere i danmark til at skrive under på jeg vil ikke begå kriminalitet det ville være smart

hvad hedder det naiv tilgang til

det område men det er nu ikke det vigtigste den vigtigste grund til at

foreslår at man skal kunne frihedsberøve mennesker i årevis uden at de nogen sinde kommer for en dommer det må jeg nok sige det hører da ingen steder hjemme i hvert fald ikke i et demokrati i enhedslisten mener vi i øvrigt også at man skal overholde flygtningekonventionen det vil sige at man som asylansøger selvfølgelig har krav på at få sin asylsag behandlet så enhedslisten støtter ikke dansk folkepartis forslag om at mennesker skal frihedsberøves

her behandle et forslag om en konsekvent linje over for asylansøgere der begår kriminalitet i danmark

liberal alliance har det synspunkt

være velkomne hvis de kan klare sig selv og ikke begår kriminalitet

her slækker vi lidt på de økonomiske krav men vi har ikke nogen intention om at slække på kravet om fravær af kriminalitet

at borgere der kommer til danmark

er det vores holdning at de skal tage hjem til det land de måtte komme fra

forholde sig til på flere måder man kan forholde sig til

være en periode hvor der kan være en straf og hvor

måske godt kunne tolke anderledes eller justere dem det har vi været åbne over for ved flere lejligheder og det er vi

så har dansk folkeparti en række

dem der skal ud og dem der stadig skal have deres sag behandlet

at tage hjem når de får afslag på asyl og det synes vi også er positivt jeg tror hvis vi skal gå ind i det her

kan gøre i forhold til asylansøgere der begår kriminalitet

vi kan gå ind i en diskussion også i udvalget og fremadrettet og se på

jeg tror at problemet er at nogle af dem

at udlændinge kan komme til danmark og begå kriminalitet

liberal alliance ikke ender med at kunne støtte dansk folkepartis beslutningsforslag

til nogle af de enkelte elementer

det bedste vil være at der generelt

en strammere asyl og udlændingepolitik og det ved jeg så godt

en kontrakt med de udlændinge der påberåber sig asyl ved ankomsten

begår kriminalitet afbrydes asylbehandlingen

være mening med forslaget det som er pointen er

vi i udvalgsbehandlingen skal spørge ind til hvordan det ligger lige præcis med det her punkt også i forhold til

de konventioner danmark har skrevet under på for det tror jeg

led i det arbejde der handler om hvordan man fortolker konventioner og hvilke grænser der skal være også for at ændre dem eventuelt på et større plan end bare på et dansk så det handler nødvendigvis ikke om intentionen i det enkelte forslag men også om i hvilken rækkefølge

det var herre martin henriksen selv eller en af hans partifæller her i folketinget

så længe danmark er med i de aftaler vi er med i

man skal overholde dem og der har liberal alliance et lignende synspunkt derfor vil jeg gerne være sikker på

forholder sig sådan at det er inden for de aftaler vi er med i før vi går

er i strid med en eller anden international konvention lur mig om ikke det vil være det som justitsministeren vil svare

det kan der være forskellige juridiske vurderinger af

med at man skal lave en kontrakt med udlændingen inden man begynder

begår kriminalitet så har udlændingen sådan set allerede selv sagt god for at konsekvensen er at

er hvis det følges op af en konsekvent handling altså udvisning og

er utilbøjelig til at give herre martin henriksen ret i at man nok med en vis sandsynlighed kan forudsige hvilket svar man vil få fra justitsministeriet ikke kun på det her område men på en lang række områder

være noget man kunne gå ind i i hvert fald første del af det hvordan det så skal blive hvad konsekvensen skal være må vi jo diskutere i detaljer

at kriminelle udlændinge intet

side skal der lyde opbakning til beslutningsforslagets overskrift

ikke mindst fordi de asylansøgere der kommer til danmark med det formål at begå kriminalitet altså under dække af at ville søge asyl måske oven i købet ved at det er helt udsigtsløst at få asyl i danmark

kriminalitet i danmark det er stærkt stærkt ødelæggende for alle og derfor bør man selvfølgelig skride hårdt og konsekvent ind over for dem der benytter muligheden når de nu er i danmark til at begå kriminalitet

at beskytte potentielle ofre i danmark men også af hensyn til asylsystemet i det hele taget og de asylansøgere der

jo dem man ødelægger det for når man kommer rendende her under påskud af at ville søge asyl men i virkeligheden kommer fordi man gerne

kriminalitet så vi er enige

intentioner om at der skal strammes op

jeg hørt at regeringen og regeringens støtteparti ikke vil den vej og så

man skriver under på det kan i sig selv have en præventiv effekt

lige bliver vågen og opdager dette hov nå ja der er lige noget man skal leve op til her jeg tror også det kan have en effekt i forhold til at det

lige indskærper at der altså er en grund til at man har søgt asyl og nu har man at opføre sig ordentligt mens ens asylansøgning bliver behandlet jeg tror på at det kan have en effekt ikke over for alle selvfølgelig

ingen betydning men dem skal vi så sørge for hurtigst muligt at få skubbet ud af landet igen for de har ikke noget at gøre her så enkelt må det være

helt med på at der skal være egentlige asyldomstole

vi mener egentlig at de eksisterende domstole må være dem der kan håndtere det her men vi er enige i at der skal være en særlig hurtig behandling af de her sager for kommer asylansøgere her under påskud af at ville søge asyl men i virkeligheden vil

vi sørger for at de forlader landet igen så de ikke fortsætter med at

man kan godt diskutere punkt fire omkring en udvidet adgang til administrativ frihedsberøvelse af kriminelle asylansøgere der skal vi så huske at have proportionalitetshensynet med ind og

flerårsaftalen for kriminalforsorgen er forligspartierne jo blevet enige om at vi laver

en særlig udsendelsesproces og procedure

vi laver særlige centre der er beregnet

udvises af danmark og jeg tror egentlig godt de kunne håndtere den her opgave

de store nye politiske aftaler af den grund men på bundlinjen står der at vi fra konservativ side er enige

der selvfølgelig skal være en konsekvent linje over for kriminelle asylansøgere de skal ikke komme her og begå kriminalitet under dække af at ville søge asyl

folkeparti og det burde jo sådan set være et fælles ønske her i folketinget og også ude blandt almindelige danskere og det tror jeg

set også det er altså ude blandt almindelige danskere er jo sådan set

at komme af med de kriminelle asylansøgere som vi desværre har rendende rundt i det danske samfund

det gør det jo nok ikke det kan jeg godt fornemme

pålægge regeringen inden udgangen af to tusind og tretten at fremsætte de nødvendige lovforslag og få foretaget de fornødne administrative ændringer som samlet set kan sikre en konsekvent og mere målrettet indsats over for asylansøgere som vælger at begå kriminalitet mens deres asylsag

beslutningsforslag indeholder jo en række elementer

et par gange her er jo at man skal indgå en kontrakt med udlændinge der påberåber sig asyl ved ankomsten

inden behandlingen af deres asylsag påbegyndes underskrive en aftale om at de på ingen måde agter at overtræde dansk lovgivning det burde man jo kunne

overholder den kontrakt der skal være et stop for behandling af asylsagen ved begået kriminalitet og udvidede muligheder for administrativ udvisning af kriminelle asylansøgere sagsbehandlingen skal ganske enkelt afbrydes i det øjeblik en asylansøger gribes på fersk gerning i at begå kriminalitet og vedkommende skal herefter udvises administrativt det kan

være hvis politiet pågriber udlændingen i at begå kriminalitet det kan være hvis der er fuldstændig klokkeklar dokumentation

at vedkommende har begået kriminalitet punkt tre i beslutningsforslaget

oprettelse af en asyldomstol for kriminalitet blandt asylansøgere der oprettes en domstol som i tvivlstilfælde hvor det altså ikke er klokkeklart

gå ind og vurdere om der er tilstrækkeligt grundlag for udvisning eller for frihedsberøvelse punkt fire omhandler udvidet adgang til

frihedsberøvelse af kriminelle asylansøgere kriminelle asylansøgere som ikke kan udvises

på grund af for eksempel risiko for tortur og forfølgelse i hjemlandet frihedsberøves i særlige centre hvor de overvåges indtil udvisning er mulig

sådan at vores beslutningsforslag blev vedtaget

en række øgede beføjelser derfor skulle også være en kontrolinstans som løbende kunne følge

overholdt gældende principper og også overholdt gældende lovgivning og i øvrigt også kom med forslag til ny lovgivning hvis der

for det tv to andre har også

især tv to har jo gentagne gange før nytår og efter nytår dokumenteret at der er massive problemer med kriminalitet i de danske asylcentre

kommer til danmark og misbruger vores

se meget klart at den indsats

desværre ikke er tilstrækkelig det ville

uanset hvad regeringen påstår og hvad regeringspartierne ønsker at tegne af billeder og bilde folk ind

jo bare sådan at den asylpolitik som man fører har gjort det mere økonomisk attraktivt at komme til danmark

man også kan få børnecheck fra dag et når man altså har fået opholdstilladelse man har et lovforslag

vedtaget i folketinget og som gør at det bliver nemmere at flytte ud af centrene det bliver nemmere at få en adgang til det danske arbejdsmarked selv om man faktisk ikke har en lovlig opholdstilladelse i danmark

er med til at gøre det mere attraktivt at komme til danmark som asylansøger det har vi advaret imod fra

ude at sige at fra to tusind og tretten forventer man faktisk at antallet af asylansøgere der kommer til danmark

når man så ved at asylansøgere er tre og tyve gange så kriminelle som danskere

der kommer flere til danmark så tror jeg også det er meget logisk at nå frem til den konklusion at

til at gribe ind over for kriminelle asylansøgere

klare holdning at der skal slås hårdt ned på mennesker der under dække af at være på flugt kommer til danmark for at begå kriminalitet ikke blot er denne kriminelle adfærd skadelig for det danske samfund og i den grad krænkende for vores retsfølelse

også en hån imod de reelle flygtninge når grupper af kriminelle på groveste vis udnytter et asylsystem som oprindelig havde til hensigt at hjælpe mennesker

regeringspartierne men også meget gerne andre partier i folketinget

forstå at der er behov for at gøre mere end bare at sende signaler det er altså ikke tilstrækkeligt

siger nej de siger bare nej man opretter

nogle nye centre hvor blandt andet kriminelle asylansøgere der skal udvises bliver placeret men de kan stadig væk gå frit omkring i det danske samfund og det synes jeg jo er rigtig ærgerligt jeg noterer mig at venstre havde nogle positive bemærkninger men jeg må sige

at venstre ikke er mere konkret i forhold til hvad vi skal gøre på det her område og jeg noterede mig

til beslutningsforslaget liberal alliance var enig i intentionen det kan man jo altid være men kunne altså ikke støtte forslaget jeg bemærkede

konservative var positiv og i hvert fald

det vil jeg meget gerne kvittere for de kunne ikke støtte det samlede billede men

sige at konservative var mest positiv så så tak for det men vi vil selvfølgelig

side blive ved med at presse på over for regeringen

vi kan være tjent med at vi har et asylsystem som bliver misbrugt af udlændinge

for beskyttelse og så misbruger de danskernes gæstfrihed til at begå kriminalitet jeg ville ønske at både regeringen og flere partier i folketinget ville gøre lidt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

i dag i folketingssalen er en ændring til loven om

som faktisk blev vedtaget helt tilbage i to tusind og syv den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse som man også kalder for

i daglig tale har faktisk fungeret rigtig godt i mange kommuner

nogle forskellige ting som det har været nødvendigt

har taget fat på her i selve revisionsarbejdet vi har i venstre i selve revisionsarbejdet lagt rigtig stor vægt på

har skullet sikre de unge med særlige behov

og et bedre uddannelsesforløb vi har i venstre

fået udarbejdet en fælles stemmeaftale mellem regeringen og venstre

dansk folkeparti og de konservative også tilsluttet sig således har vi sikret vores indflydelse på bemærkningerne til lovforslaget men

selve udmøntningen af loven

vil se nærmere på hvordan ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde

nogle bedre økonomiske værktøjer

for kommunerne på det her område desuden sikres det

unge med særlige behov får en endnu bedre mulighed for at at uddannelsen

og at den enkelte unge dermed

endnu større udbytte af uddannelsen

måske godt har kunnet klare en ganske almindelig ungdomsuddannelse eventuelt

hjælpeforanstaltninger

at revisionen af loven her kan være med til at

ændre på det så der strammes op

unge mennesker som

kan klare en almindelig ungdomsuddannelse skal ikke placeres på

vi tror nu på at

samt et øget fokus på inklusion inklusion i de ordinære ungdomsuddannelser vil være med til sammenlagt at bidrage til

stu pladserne anvendes til de rette samtidig har man

netop indgåede kontanthjælpsreform sikret at unge på

anvende deres børneopsparing inden de kan modtage kontanthjælpen

unge mennesker som via en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

komme til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet

at alle unge får en uddannelse der svarer til deres evner og muligheden for at udvikle deres personlige sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse skal altså helst udgøre en ny start i den unges liv hvor muligheder og færdigheder bliver afprøvet og giver de her unge mennesker et springbræt og et godt fundament til voksentilværelsen i venstre mener vi at

et skridt i den rigtige retning

stu uddannelsen og at man igen om fire år

se den efter i sømmene for at se om der stadig væk kan være nogle enkelte

som skal rettes til uddannelse er vigtig for alle også for de unge som er udviklingshæmmede

håber vi med revisionen her at endnu flere unge får en uddannelse der svarer til deres evner og eventuelt hjælpes på vej til at kunne deltage aktivt på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv men så sandelig også til gavn for det danske samfund

den første august to tusind og syv unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør har et retskrav på en tre årig ungdomsuddannelse der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov vi tager nu loven op til revision som grundlag for revisionen er den blevet evalueret og evalueringen viser overordnet at kommunerne har begrænsede muligheder for at styre og prioritere uddannelsen hensigtsmæssigt samtidig står det

også klart at stu er et attraktivt tilbud for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse og det er rigtig positivt at uddannelsen er attraktiv

det er vigtigt at vi går ind og ser på om der grundlæggende er grund til at ændre på uddannelsens indhold og det mener vi ikke

vi tilslutter os lovforslaget men vi at rammerne for uddannelsen skal justeres særlig med henblik på at sikre at kommunerne får bedre mulighed for en mere hensigtsmæssig styring og tilrettelæggelse af uddannelsestilbud derfor er det positivt at vi nu kan styrke rammerne for at sikre et bedre forhold mellem uddannelse og praktik at det bliver konkret afstemt efter den enkelte unges situation og behov og at den gældende grænse for praktik ophæves så mulighederne for beskæftigelse til den unge forøges uddannelse og beskæftigelse er nøgleordene vi skal have alle med vi vil give alle unge mulighed for at uddanne sig og det er regeringens målsætning at

fem og halvfems procent af en årgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse

det gælder også for dem der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse uddannelse er vigtigt både for den enkelte og for samfundet som helhed uddannelse sikrer viden sikrer oplevelser og beskæftigelsesmuligheder men lige så vigtigt

at uddannelse sikrer deltagelse i fællesskaber og forbereder den enkelte til at deltage som

og aktiv borger i demokratiet uddannelse er altså ikke kun et spørgsmål om at blive klogere det handler også om at blive klædt på til at tage del i samfundet til glæde for os alle sammen

det er vigtigt at der findes en bred vifte af uddannelsesmuligheder som kan matche netop de behov ønsker og interesser som målgruppen af unge i sårbare positioner har og vi må sige længe leve mangfoldigheden socialdemokraterne kan gå ind for lovforslaget som det ligger her

bekymrer ordføreren at definitionen er så uklar at der også kan havne unge på stuen som skulle have gennemført

af hensigterne med lovforslaget her er jo netop også at

benytte sig af de ordinære uddannelsesmuligheder når ikke det er muligt for unge med særlige behov jamen så er det at stuen

definitionen er for uklar så er

får en ordinær ungdomsuddannelse og at stuen jo altså for kommunerne skal bruges

det er nødvendigt med en stu så så sigtet

en revision af stu det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov dansk folkeparti kæmpede for at denne lov blev til så unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov

retskrav på en ungdomsuddannelse

man også gerne se det vokse op loven trådte i kraft den første august to tusind og syv og skulle have været revideret senest i folketingsåret to tusind

men den blev så udsat regeringen udskød dette da de mente at de ikke havde viden nok til at revidere den på daværende tidspunkt der lå på daværende tidspunkt et udfærdiget stykke arbejde fra

ligeværd i form af en evalueringsrapport men regeringen ville undersøge det yderligere og efter udskydelsen af stuen forelå der allerede knap en måned efter i april en undersøgelse fra epinion epinion og det kan jeg selvfølgelig godt som ordfører undre mig lidt over

formål er at unge med særlige behov får en uddannelse og opnår personlige sociale og faglige kompetencer til at klare en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videreuddannelse eller beskæftigelse med denne revision af loven

at alle unge gennemfører et obligatorisk forløb på tolv uger det bliver kommunalbestyrelsens opgave at beslutte om det er nødvendigt samtidig med at man med denne lov gør det mere fleksibelt

praktik ophæves kommunalbestyrelsen skal fortsat lægge betydelig vægt på den unge

forældrene eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen klagenævnets kompetenceområde udvides til også at gælde kommunalbestyrelsens afgørelser om afslag på optagelse

dispensere fra aldersgrænsen grundet særlige omstændigheder som for eksempel barsel eller sygdom

unge for mulighed for at afslutte deres uddannelse dansk folkepartis ønske var at unge ikke fik modregnet deres opsparing dette har været et emne der har fyldt meget og det er der nu blevet rettet op på dansk folkeparti var også meget optaget af at retskravet til uddannelsen bestod og det har vi fået en bekræftelse på at det gør

men i forhold til høringssvarene skriver foreningsfællesskabet ligeværd at det er problematisk at eleverne stadig er placeret mellem to lovgivninger mellem uddannelseslovgivningen og beskæftigelseslovgivningen de mener det har nogle urimelige og uhensigtsmæssige konsekvenser blandt andet at en ung

jobsamtale hver tredje måned i et jobcenter men det kan være at ministeren vil bekræfte

kun bidrager til forvirring og kaos fordi de unge på

som i langt højere grad end andre unge under under uddannelse har brug for tydelighed og overskuelighed cirka en tredjedel af stu eleverne som er på kontanthjælp har ligeledes andre ferieregler

stemmeaftale som dansk folkeparti også

at aftaleparterne inddrages i den nærmere udmøntning af lovændringerne

for at få indflydelse på dette har dansk folkeparti sagt ja til forslaget men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med at vi ikke vil holde øje og følge med i hvordan det hele kommer til at fungere

venstre

for alle unge og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse stuen spiller en vigtig rolle i det uddannelsen har nu nogle år på bagen og det giver derfor god mening at kigge på om uddannelsen fungerer som den skal epinion har lavet en undersøgelse om hvorvidt uddannelsen lever op til lovens formål om målgruppen er rigtigt afgrænset og om midlerne anvendes på en god måde i forhold til at få målgruppen i uddannelse eller beskæftigelse samtidig har vi også en evaluering fra hug og undervisningsministerens årlige redegørelse at bygge ovenpå den gode nyhed er at den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse generelt fungerer tilfredsstillende uddannelsen er et vigtigt og relevant tilbud for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov derfor peger evalueringen også på at uddannelsen fortsat skal være individuelt tilrettelagt

potentiale for at løfte kvalitet og udbytte for den enkelte unge og kommunerne ønsker bedre mulighed for at styre og prioritere uddannelsen hensigtsmæssigt

vi ændrer ikke grundlæggende på ungdomsuddannelsens indhold men justerer rammerne for uddannelsen for at give kommunerne et forbedret grundlag for at tilrettelægge ungdomsuddannelsen får de mulighed for at indføre halvårlige eller årlige optag i stedet for løbende optag samtidig bliver der mulighed for at godkende midlertidige pauser og afbryde uddannelsen hvis den unge ikke møder op visitationsrækkefølgen bliver også ændret så der fremover skal laves en målgruppevurdering af den unge før den konkrete uddannelsesplanlægning det andet skridt er at gøre de ting som især hug evalueringen har peget på det drejer sig om problemstillingen omkring unge stu elever der er på kontanthjælp og selve kvaliteten i uddannelsestilbuddene det er jo sådan at da vi lavede stu loven regnede man med at de fleste ville være på førtidspension og dermed have en sikker forsørgelse imidlertid har det vist sig at mange af eleverne er på kontanthjælp og er kommet i klemme

op i jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet selv om de jo er under uddannelse samtidig med at de i modsætning til andre elever skullet bruge arv og formue først

løst i kontanthjælpssystemet og det er vi meget tilfredse med i radikale venstre derudover er vi også optaget af at sikre høj kvalitet i uddannelserne så alle elever i alle kommuner får et godt tilbud derfor vil vi bruge de kommende kommuneforhandlinger til at se om vi kan præcisere kravene til udbyderne og inviterer derfor interessenterne til at hjælpe os med hvordan vi kan gøre det på den bedste måde radikale venstre

udtryk for at

af det der ligger på bordet lige nu så hvordan kan man sige at man ved at noget fungerer

om vi kan præcisere kravene til udbyderne som jo er noget af det som man i miljøet har efterspurgt og som vi

det er et individuelt tilrettelagt forløb

man kan jo sikre kvaliteten på mange forskellige måder

i aabenraa hvor jeg selv kommer fra

sidder den her lille gruppe og koordinerer at eleverne kommer ud i andre tilbud

at gøre men det oplever man som en rigtig god kvalitet lokalt

at gøre det på andre steder kan der andre måder at gøre det på derfor synes jeg at det vigtige i

er at bruge kommuneforhandlingerne til sammen med interessenterne ude i miljøet at finde ud af hvordan det er vi kan præcisere kravene sådan

stuen også udbyder et rigtig godt

til ungdomsuddannelse til unge der har særlige behov det er vigtigt for de unge at der er et

tilbud til dem erfaringerne fra den løbende evaluering af stuen viser jo også at ungdomsuddannelsen i almindelighed er velfungerende

uddannelsen viser at størstedelen af de unge ikke kommer videre til en ordinær uddannelse men det er vigtigt at holde sig for øje at formålet med uddannelsen er at gøre de unge bedre i stand til at klare sig selv i voksenlivet og eventuelt fortsætte i videre uddannelse eller beskæftigelse det har aldrig været forventningen at størstedelen af eleverne skulle kunne inkluderes i det ordinære system i det konkrete lovforslag tager vi fat på nogle konkrete ændringer af uddannelsens rammer med lovforslaget bliver det nemmere for kommunerne og der fjernes unødigt bureaukrati og kravet om obligatorisk afklaringsforløb fjernes fra loven der laves desuden en konkret forbedring af uddannelsen

til sidst vil jeg glæde mig over som også andre ordførere har

som rigtig mange har påpeget i høringssvarene og i diskussionerne som vi har haft med interessenterne og som vi er meget tilfredse med at der nu er taget hånd om konsekvenserne af den hidtidige regel var at de unge var tvunget til at bruge deres opsparing og derved komme til at betale en del af deres uddannelse

andre unge ikke gør i sf er vi meget tilfredse med de ændringer af uddannelsens rammer som foreligger og vi stemmer

er

sige at vi i enhedslisten blev skuffet da vi så det her lovforslag jeg synes

en smule uambitiøst

rammerne omkring uddannelsen som

er på kommunalbestyrelsens præmisser ændringerne af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse burde jo have været på elevernes præmisser burde have været på de pårørendes præmisser og burde have været på dem som arbejder med særligt tilrettelagt ungdomsuddannelses

i enhedslisten at det her lovforslag er godt nok det er også vores vurdering og bekymring at det her lovforslag vil betyde at særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse faktisk får dårligere

tidligere ordførere før mig har gjort fint

er at man nu med det her lovforslag lægger op til at vejledningen kan ligge på andre hænder end uu centrenes

lo gør opmærksom på i deres

for alle for selv om

kommunen i i langt størstedelen af tilfældene vil kende de unge her vil de unge jo være i en ny situation og i nogle nye rammer når de starter på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og derfor

så der deler vi danmarks lærerforenings bekymring

vil jeg bare til sidst sige at det undrer mig at man med det her lovforslag faktisk kører hen over det der har været det største problem ikke for kommunerne men igen for eleverne der går på den her uddannelse nemlig forsørgelsesgrundlaget det er rigtigt at man i kontanthjælpsreformen har sikret nogle ting

at være på kontanthjælp når man går på en uddannelse er det så ikke bedre at få en

som ordføreren siger have været tvunget igennem

være i en ny situation i en ny ramme

når vi taler om uddannelse det er sådan

dem som står for uddannelsens præmisser

elevernes præmisser derfor synes vi også det fuldstændig afgørende at man i de her afklaringsforløb som venstres ordfører kalder for

inddrager eleven og især inddrager de pårørende man kan jo også undre sig over at

igennem et afklaringsforløb rigtig mange af de her unge mennesker har jo i forvejen måske gået i specialskoler eller specialklasser hvor kommunerne og netop dem med indsigt i deres hverdag godt

urimeligt hvis man fastholder at alle uanset om man kender deres handicap

i enhedslisten vi mener det er at give

det skal jo gerne handle om meget mere og det er derfor at vi i enhedslisten er så skuffede over det her lovforslag hvorfor lovforslag hvorfor tager det her lovforslag ikke højde for indholdet af uddannelsen hvorfor tager det ikke

de elever som får den her uddannelse

man allerede har et godt overblik over

handler om at give unge mennesker sejre det handler om

tvunget og tvang det mener venstre så ikke de har sagt det må

vi jo så undersøge jeg er enig med ordføreren

stemmer for det her lovforslag som jo ikke ændrer ved uddannelsens indhold men som udelukkende på kommunernes præmisser eller i hvert fald tager udgangspunkt

en firkantet størrelse der hvor vi skal ind og flytte det her bliver i kommuneaftalen og det bliver i bekendtgørelsen de partier som er positivt indstillet over for stuen får altså en mulighed for at komme med ind og sikre at der bliver den nødvendige progression i uddannelsen og så videre det er det som venstre er med til

men det her lovforslag

der er ikke nogen sikring af

forholder sig ikke til uddannelsens kvalitet og det er selvfølgelig meget beklageligt det er som om vi i de her år diskuterer rigtig meget

indhold og alt alt for lidt faglig ambition i forhold til det nærværende forslag

har vi ellers haft tid nok eftersom lovændringen

blev udskudt udskudt med et år ministeren har selvsagt været meget optaget af alle de æblekindede unge børn der har været lockoutet og af den kommende folkeskolereform men et ordentligt uddannelsessystem bør også indeholde et rigtig godt tilbud til de svageste unge uddannelsen er tænkt som et tilbud til særlig svage unge unge med særlige behov og det er derfor ærgerligt at der udestår en klar definition af hvem der er målgruppen for uddannelsen for på den måde

risikerer vi at der kommer unge

været på de ordinære ungdomsuddannelser og vi risikerer også at udgifterne til uddannelsen eksploderer så der pludselig opstår et pres i kommunerne for at komme uddannelsen til livs begge dele vil have store menneskelige omkostninger

er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse heller ikke hvis de får hjælp og støtte til det samtidig bør stuen afgrænses

som jo ikke skabes for unge med handicap men snarere for unge der er kommet forkert ind i tilværelsen

ikke har de fornødne kundskaber til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse

det hele taget behov for at skabe større klarhed over hvilke ungdomsuddannelser der retter sig mod hvilke unge i misforstået hensyn bliver det hele ofte parkeret sammen og det er svært for de enkelte unge at se hvor det er de hører hjemme stu skal være et lys i mørket til

unge med handicap unge med svære fysiske

psykiske problemer de der gerne vil noget i livet men som ikke kan finde vej

initiativ til denne uddannelse det vi behandler i dag er ikke nogen sikring af at stuen

fortsat vil være et rigtig godt tilbud og jeg vil derfor også sige

at der også er en faglig ambition

nogle mindre justeringer som hver især kan være udmærkede men utilstrækkelige

at der står højt og tydeligt at uddannelsesplanen skal være

individuel og at der skal tages højde for progressionen altså

sikrer kvalitet og

fremtidige perspektiv i form af beskæftigelse og så videre tænkes

lovforslaget ikke forholder sig til uddannelsens kvalitet og det synes jeg sådan set er

en helt konkret erfaring med at der nogle steder i landet ikke er den fornødne kvalitet i stuen og jeg mener derfor at man burde arbejde med

af hensyn til en helhedsorienteret sikring af at det

vi som politikere skal være optaget af hvad kommer der ud i den anden ende så skal man ude lokalt finde ud af hvordan man vil leve op til det

hvor lidt man har beskæftiget sig med den faglige ambition

jeg synes netop at stuen er utrolig vigtig og jeg er glad for at liberal alliance vælger at stille sig positivt over for det her i stedet for som andre partier for eksempel enhedslisten

ordføreren er opmærksom på at hvis man gik ind

havde man skabt den samme ramme for alle kommuner

rigidt system som ikke kan tage de der individuelle hensyn

stu elever er utrolig forskellige

måske være svært at fastlægge en form for progression i og med at

forskellige udgangspunkter det har man mulighed for at gøre

den indflydelse på lovforslaget

jeg har stillet en række spørgsmål til ministeren

vi har været meget beskæftiget med det her område jeg vil bare sige

plads at bevæge sig på uden at gå ind i en detailregulering det handler om at definere en faglig ambition for den her uddannelse

knoglen med det samme og fik ringet til ministeren og har været til gentagne møder hos ministeren vi har haft en mulighed for at mødes med organisationer og andre som vil have gode input men jeg forstår

på ministerens bord og sat sig ned og taget

for at tage de individuelle hensyn som vi ved at stu eleverne har behov for undskyld

meget med den her uddannelse

bare sige hvis venstre har haft en meget

når til at folkeskolen er slut så sidder

børn hvad er det så du kunne tænke dig skal du på en erhvervsskole skal du

i gymnasiet eller hvad skal du

som har nogle helt særlige behov og som ikke bare sådan uden videre kan komme

almindelig ungdomsuddannelse

her er det jo at den såkaldte stu uddannelse kommer ind i billedet og den betyder rigtig meget for de her forældre derfor

er den revision og de justeringer ministeren nu har foretaget og som ligger i forslaget som vi behandler både gode og også

at målrette og forbedre loven

særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse rigtig mange forældregrupper har henvendt sig og påpeget fejl og mangler en del af dem har vi

følge op på blandt andet er jeg rigtig glad for at vi i kontanthjælpssystemet har løst udfordringen med de elever der er på kontanthjælp

få kontanthjælp fordi de har haft en opsparing den udfordring har vi løst men alt er måske ikke løst med den her justering og derfor

glæder det os konservative rigtig meget

igen om fire år får en revision af loven for at se om

og når vi når til om fire år

kunne jeg også godt tænke mig at vi her i folketinget prøver at kigge på

ikke lige kan komme ud på det helt almindelige arbejdsmarked hvad kunne vi så gøre

tænke meget mere i socialøkonomiske virksomheder rigtig mange

ud på arbejdsmarkedet og være en del af hverdagen og samfundslivet som alle

stuen for unge med særlige behov

mange har et stort hjerte for og med rette

som hvis vi ikke havde stuen vil have rigtig svært ved at finde et uddannelsestilbud der er skræddersyet til dem sådan at de også får flest mulige livschancer bagefter

gjort at enhedslisten som det eneste parti har valgt ikke at støtte

faktisk noget der er taget højde for

det spørgsmål som fru rosa lund rejste om vejledning det er altså sådan at den vejledning der tilbydes er fuldstændig den samme

vejledningsloven og derfor vil jeg opfordre enhedslisten til at stille udvalgsspørgsmål sådan at

det samme gælder det spørgsmål som enhedslisten rejste og var i debat om her fra talerstolen

er en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse fordi

støttebehov alt efter hvor de er i livet og hvad de har med sig af handicap og derfor er hele nøglen hvordan man får skruet forløb sammen sådan at de bedst muligt får en uddannelse hvor der selvfølgelig også skal være progression som der også blev spurgt til for det her har nemlig det mål at klæde dem på til at klare sig bedre efter stuen

at det ville være fantastisk hvis vi kunne nå i mål med at der

bred opbakning hele vejen rundt

en særlig tak til venstre konservative og dansk folkeparti for de drøftelser der har været om

loven helt til dørs sammen sådan at der

men også de nye elementer vi har tilføjet nemlig det at sikre at vi sammen med kl nu får igangsat en analyse

så præcis målgruppeafgrænsning som muligt

en gruppe af unge som har meget meget forskellige forudsætninger men

med så præcis en afgrænsning som muligt for

er det selvfølgelig det bedste tilbud for den unge som

analyse vi vil igangsætte med kl af praksis i klagenævnet

vi også kigge på mulighederne for bedre dokumentation

at den unge er i målgruppen for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

også tage kontakt til kl for at drøfte hvordan kvaliteten og udbyttet af de unges uddannelsesforløb kan højnes inden for de eksisterende rammer for igen er det meget forskellige måder man har valgt at skrue tilbud sammen

det er nemlig utrolig vigtigt at vi får sikret højst mulig kvalitet igen med udgangspunkt i de meget forskellige unge

fire år sådan at der kommer en evalueringsrapport den første august to tusind og sytten så vi igen har

de justeringer som et bredt flertal i folketinget bakker op om nu men også de kvalitetsdrøftelser vi tager med kl og diskussionerne om en mere præcis målgruppeafgrænsning kan komme med i

dem der har fingeren på pulsen i forhold til

som flere har nævnt her fra talerstolen

i forbindelse med kontanthjælpsreformen har løst det som

det er blevet ændret nu sådan at

det skal selvfølgelig være sådan at når man er på stuen skal man have en mulighed for at være på den uddannelse på lige vilkår med andre unge der er på en uddannelse

deres børneopsparing og formue bliver heller ikke fraregnet før de

får på de øvrige ungdomsuddannelsesveje

hvem der kan optages på stuen

fået ministerens bekræftelse på at der ikke kommer sådan en nedre grænse det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål

klap projektet som lev blandt andet har peget på

på arbejdsmarkedet vil jeg foreslå at ordføreren stiller det som et udvalgsspørgsmål også hvis der er lignende projekter for

at kommunerne kan

der er nogle rigtig gode steder hvor de kører

kører nogle rigtig gode tilbud også

forskellige værksteder jeg kan godt være bekymret

måske ikke helt passer til de unge hvis de unge gerne vil

være mulighed for en afvejning af tilbuddenes

ikke bare per automatik bliver et uddannelsestilbud som måske

har en rigtig høj omkostning hvor der er andre tilbud som også kunne leve op til det men jeg vil godt understrege

aftaleparterne skal lave at man altid tager både den enkelte elev og de pårørende med i en tæt dialog for det betyder nemlig rigtig meget også for valg af uddannelsessted men selvfølgelig skal der være en afgrænsning så man

frit slag uanset hvad udgangspunktet er at man tager afsæt i

er det bedste tilbud for den unge i en tæt dialog med den unge og de pårørende sådan at man

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er venstres ordfører

skal kunne udleje disse til en pris der er lavere end markedsprisen med lovforslaget foreslår regeringen også at statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål pålægges at sikre at havelodder udlejes efter en offentligt tilgængelig venteliste som enhver skal kunne optages på derudover foreslås det at der skal være mulighed for at ikkevarige kolonihaveområder nu skal kunne indmeldes som varige kolonihaveområder i venstre tror vi på de frie markedskræfter de skal være gældende i det danske samfund og det gælder altså også på kolonihaveområdet af samme grund er venstre også uenig

til kolonihaveformål skal kunne udlejes til en pris der er lavere end markedsprisen vi mener at kommunerne skal drives så effektivt som muligt hjemme lokalt og det gør man ikke ved at man

politikere både herinde på christiansborg og dem har vi nogle stykker af

til under markedsprisen

hvor vi diskuterede ritt bjerregaards fem tusind boliger til fem tusind

forslag om at man så bare lige kunne dræne kommunekassen for at indfri urealistiske socialdemokratiske valgløfter i venstre går vi altså fuldt og helt ind for at kolonihaveområder fortsat skal være en væsentlig del af

befolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i fritiden vi ønsker bare at det forhold man har

grundtanken bag kolonihavetanken forsvinder fordi der vil være rigtig mange der så ikke har råd til det kan venstres kan venstres ordfører ikke bekræfte at det her

er en mulighed som bliver givet kommunerne og ikke en pligt og kan venstres ordfører ikke også bekræfte at eksempelvis kl kommunernes landsforening står hundrede procent bag

venstres ordfører siger hvorfor er det så man vil fratage kommunerne den valgfrihed som de egentlig selv beder om

eksempelvis i københavnsområdet

andre steder og så forsvinder en del af grundtanken fordi der vil være nogle der

at leje de her kolonihaver kommunerne har bedt om at få den her mulighed den får de nu

og den holder jo ikke for det betyder at man

det mener vi faktisk ikke er i orden så vi ønsker altså at man her sørger for at den lov vi har fungerer

tidligere har gjort nemlig at leje det

ud til en lavere pris end markedsprisen lige pludselig er blevet erklæret i strid med lovgivningen

sikre sig at den praksis man har haft i rigtig mange store kommuner tidligere

små kommuner med at man har lejet ud til kolonihaveformål til en lavere pris end markedsprisen

har fået kolonihave til en nogenlunde rimelig pris kan se frem til at venstre sikrer at det bliver en rigtig rigtig dyr fornøjelse i fremtiden

tilgængelighed til kolonihaver altid været meget vigtigt og afgørende det skal være en realistisk økonomisk mulighed for de fleste og vel har sigtet i forhold til da bevægelsen for alvor startede op for hundrede år siden jo flyttet sig fra frisk grøntforsyning og flugt fra trange

til det mere rekreative men ikke desto mindre er kolonihaverne i dag levendegørelsen af friluftslivet for de mere end tredstusind lejere og familierne til dem kolonihavetanken synes jeg er en fantastisk tanke

fantastisk mulighed og derfor

at kommunerne kan fastsætte en lavere lejepris end markedsprisen det er uhyre vigtigt da det netop kan være med til at sikre

der er stor grund til at rose den arbejdsgruppe med blandt andet kolonihaveforbundet og kommunernes landsforening og forskellige ministerier der står bag arbejdsgruppens anbefalinger og udredning det en arbejdsgruppe der blev nedsat blandt andet foranlediget af kolonihaveforbundet og andre der påpegede at udlejningspriserne ville komme til at give nogle problemer efter at en afgørelse truffet af statsforvaltningen for hovedstaden i to tusind og ni sagde at det skulle være til markedslejen det ville ødelægge manges mulighed og også underminerer hele intentionen

synes også at det er yderst positivt at kommunalt og statsligt ejede haver skal udlejes gennem ventelister som også bliver offentligt tilgængelige det sikrer både gennemskuelighed

fjerner forhåbentlig også nogle af de historier der har været om penge under bordet for at få

sluttelig glæder vi os også over at der med det her lovforslag bliver mulighed for at det man kalder for ikkevarige områder kan indmeldes som varige og dermed sikres under kolonihaveloven og

mod nedlæggelse det her er tre rigtig gode fremskridt som er blevet taget meget vel imod af dem som det berører som er i fuld overensstemmelse med kolonihavetanken og som forhåbentlig også gør foråret en lille smule skønnere

man ligesom giver flere valgmuligheder til kommunerne og viser

er der nogle der skal have nogle særlige tilbud heriblandt

også have de her muligheder det ser vi som en god idé man kan altid diskutere hvor meget staten

være billigere der blev nævnt noget med boliger

synes også at det er vigtigt at

bliver solgt til og hvem der står på ventelisten det er også et utrolig

vigtigt skridt at der er åbenhed omkring

kolonihave så er det helt op til den enkelte at fravælge den

nogle særlige områder

kan man nu melde de områder ind og det synes vi også er fint nok

de regler og der vil vi i hvert fald gerne sige

synes vi ikke at ministeren egentlig burde have så der vil vi nok prøve at komme med et ændringsforslag eller få en diskussion af om det er nødvendigt at ministeren skal have den her beføjelse for

lille forslag og jeg tror gerne at ministeren kommer i folketingssalen og tager den

en god sag at vi kan give de

vi set særlig her i københavn hvis man skulle tage en markedsleje dermed

det skulle nødig ende med at det bliver så dyrt

så godt kan købe et sommerhus så det skal være kolonihaver som alle egentlig har mulighed for

rundtom i de danske kommuner

områder med kolonihaver hvor det summer af liv når vejret er mildt hvor der dyrkes grøntsager bær og frugt hvor dannebrog vejer i vinden og duften af kaffe blandes med snak over hækken nyttehaver og kolonihaver er et stykke danmarkshistorie som heldigvis lever i bedste velgående og det skulle det gerne blive ved med og det er et af formålene med den kommende lovændring

jo bygger på den rapport som den nedsatte arbejdsgruppe kom med i to tusind og tolv ændres loven om kolonihaver så det nu bliver tilladt for kommunerne at udleje arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og dermed fortsat fortsat sikre kolonihaver som et realistisk fritidstilbud til alle indkomstgrupper

tilgængelig venteliste hermed skulle vi gerne lukke af for handler med penge under bordet noget der blev efterlyst ved den seneste lovændring i to tusind og fire sidst men ikke mindst bliver det nu også muligt

ejere af ikkevarige kolonihaveområder at indmelde disse som varige så områderne får den beskyttelse mod nedlæggelse som kolonihaveloven giver de varige kolonihaveområder der er indkommet sytten høringssvar og de er generelt positive over for lovforslaget undtagelser

ventelistebetingelserne som for eksempel at kolonihaven kan nedarves i direkte linje til nærmeste familie

lovforslaget imødekommer radikale venstre finder at

har det rigtige snit og kan tilslutte sig det jeg ser frem til det videre arbejde

auken nåede at komme igennem med var da han fik lavet en kolonihavelov det var fordi han med den lov fik sikret en række nye rettigheder for

og dermed kan man sige fik skabt nogle rigtig gode betingelser for at kolonihaver også kunne eksistere i fremtiden og det synes jeg faktisk

var det meget vigtigt for nogle politiske partier at få sommerhuse med som

mange der er kede af selv om vi i øvrigt er imod den ordning men det siger bare lidt om at kolonihaver

var i min barndom og heldigvis for det når man skal bo i dem i nogle måneder om året

hvem der har dem alligevel peger meget på at det er de økonomisk dårligt stillede derfor var det jo også

alvorlig sag da statsforvaltningen i hovedstadsområdet nåede frem til at man skulle opkræve markedsleje

gjort det men jeg kender ikke nogen eksempler på det men hvis man skulle til at opkræve markedsleje ville det jo betyde en markant fordyrelse og dermed ville det formentlig betyde at rigtig mange særlig de økonomisk dårligt stillede ville få meget svært ved at have kolonihaver og jeg ved godt at det strider mod markedsprincipper og sikkert også mod en række liberalistiske dogmer at kommunerne stiller noget til rådighed for borgerne billigere end det det koster på markedet

for folkeskole og daginstitutioner og den slags

heller ikke man skal det for kolonihaver så jeg synes at det lovforslag

løser et akut problem som

dialog med en tidligere miljøminister fra venstre om skulle løses og der var ingen afvisning dengang der skete godt nok ikke noget og det gik meget langsomt men det

dengang bare var udtryk for at det i al almindelighed gik langsomt

at gøre ved men jeg synes i hvert fald det er rigtig godt at vi nu får det her lovforslag igennem så sker der nogle andre

mindre ændringer som

synes er rigtig fornuftige det er klart at når kommunen stiller noget til rådighed på nogle gunstige vilkår

sikre sig at det tildeles borgerne efter nogle gennemskuelige regler og kriterier og derfor er det med at have åbne ventelister jo en rigtig god idé

beklagelse over om det nu skulle være nødvendigt

gav unødvendigt bureaukrati og der kan man jo sige at det er sådan at kommunerne kan tilrettelægge det som de vil

det nok i hovedstadsområdet er rigtig vigtigt at have åbne ventelister for det

hvor der er meget meget lange ventelister og hvor man også godt kunne

at have åbne ventelister og andre steder hvor man

måske spare det væk jeg synes også at det med at få ikkevarige haver flyttet over som varige er en

en enkelt ting som ikke er med i det her lovforslag ved heller ikke om det hører

ting som jo bliver diskuteret meget og det er hvordan man skal håndtere spørgsmålet omkring kloakering af kolonihaver det er jo en miljømæssigt væsentlig problemstilling det

ingen tvivl om og derfor skal det jo håndteres på forsvarlig vis

i udvalgsarbejdet spørge lidt ind til om miljøministeren

helst tanker om hvordan og hvorledes man kan være med til at løse det her problem hvis man kan det ud fra en statslig synsvinkel så skal

nem sag jeg har sjældent hørt herre jørn dohrmann være så venlig i sin tale til miljøministeren

lød næsten ligesom det gjorde i gamle dage når han skulle tale miljømilliarderne op men

liberal alliance ikke er tilhænger

sådanne systemer hvor offentlige myndigheder skal kunne udstyres med nye muligheder for indgreb i den frie markedsdannelse sporene skræmmer når man på den måde kan komme på lang afstand af den markedsmæssige pris vi vil herved lægge grunden til et styrket gråt eller snarere sort skyggemarked ligesom der gives næring til mulighederne for vennetjenester og andre uvedkommende hensyn

skulle man virkelig gøre noget for at sikre at de dårligst stillede fortsat skal have adgang til disse kolonihavehuse som vi synes repræsenterer et værdifuldt tilbud

man hellere koncentrere sig om at begrænse

i min egen kommune slagelse kommune barsles

har en meget meget stor økonomisk betydning

man kan få udgifter på mellem halvtredstusind kroner til tilslutningsbidrag netop som enhedslistens ordfører også var inde på

parcelhuse afledningerne er jo ofte meget beskedne i de her områder kolonihaver er et rigtig godt aktiv men lad dog haveselskaberne selv finde ud af hvordan de vil administrere dem det er godt for lokaldemokratiet at få sådan nogle diskussioner og godt for engagementet i foreningerne

ikke brug for mere stat og mere kommune vi har brug for det modsatte så

det har blandt andet handlet om at sikre at alle lag i samfundet

tres timer om ugen på en forurenet fabrik det har også handlet om at give fattige familier mulighed for at dyrke nogle grønsager som familien kunne leve af når regeringen nu vil give kommunerne mulighed for i strid med fundamentale lighedsprincipper

som de blandt andet kommer til udtryk gennem kommunalfuldmagten at give mere eller mindre tilfældigt udvalgte borgere mulighed for at leje kommunale grunde til en anden pris en lavere pris så kan det ikke begrundes i noget historisk hensyn det fremgår endda af lovforslaget at alle borgere uanset indkomst skal have muligheden det vil jo i realiteten betyde at kommunens svageste borgere der har brug for et rimeligt kommunalt serviceniveau kommer til at betale for at langt mere velsituerede borgere kan få adgang til et ekstra hus vel at mærke uden at det skaber nogen øvrige samfundsmæssige gevinster overhovedet det vil altid være en urimelig behandling af skatteborgerne og kommunens beboere i det hele taget hvis man favoriserer enkeltpersoner på den måde som forslaget lægger op til

konservative ser vi hellere at kommunerne arbejder efter de markedsorienterede principper når de skal sælge ejendom og så ellers bruge skattekronerne på ældrepleje folkeskole og alment tilgængelige fritidstilbud med mere der skal ikke herske nogen tvivl om at vi fra det konservative

bakker fuldt op om danmarks kolonihaver

forslaget kunne nemt deles for vi synes jo at tiltaget med at lægge

åbne ventelister ud er et rigtig godt tiltag som vi sagtens kan tilslutte os men vi har altså ikke lyst til at bane vejen for at kommunerne på bekostning af de almindelige borgere skal sælge ud af deres ejendom til underpris til enkelte udvalgte

var ros til kolonihaveejerne

af at vi fortsat skal have kolonihaver i danmark og det synes jeg

set er et godt udgangspunkt kolonihaverne tilbød allerede

hundrede tallet den voksende gruppe af industriarbejdere en mulighed for at slippe væk fra usunde arbejdspladser og overfyldte etageboliger siden har kolonihaverne bidraget

frisk luft og jord under neglene særlig

råd til parcelhus eller

kommunalbestyrelserne og staten mulighed for at fastsætte prisen på kolonihaver og sikre at

i maj to tusind og ni udtalte statsforvaltningen hovedstaden at kommunerne ikke må udleje kolonihavearealer under

udtalelse førte til en debat om hvorvidt markedsprisniveauet kunne betyde store prisstigninger som ville udelukke mange

københavn hvor behov og efterspørgsel på kolonihaverne er størst derfor nedsatte miljøministeren i januar to tusind og tolv en arbejdsgruppe der skulle se på spørgsmålet i arbejdsgruppen deltog kolonihaveforbundet

og naturerhvervsstyrelsen som er den største statslige udlejer på området fordi det er

arbejdsgruppen afgav rapport i juli to tusind og tolv og det er på baggrund af den her gruppes anbefalinger

netop de involverede parter at vi har udarbejdet

bliver muligt for kommunalbestyrelserne at udleje kolonihaver kolonihaver under markedsprisen samtidig

efter at have hørt på liberal alliances venstres og de konservatives ordføreres taler heroppe

for det lokalt vi sætter altså kommunerne fri her ingen kommune som har et ønske om det eller mulighed for det skal være afskåret fra at sikre flere borgere adgang til en kolonihave og frisk luft

lovforslaget at statsligt og kommunalt ejede kolonihaver skal udlejes efter offentligt tilgængelige ventelister som alle kan blive optaget på

taget med i lovforslaget det skal sikre større gennemsigtighed og lige adgang for alle til kolonihaverne det nytter jo ikke noget at kommunen sætter lejen ned hvis man alligevel skal

nogen der kender nogen for at komme i betragtning til en

medvirke til at sikre at der ikke betales penge under bordet for kolonihavehuse

nedlæggelse kan blive varige det er ejeren af kolonihaveområdet der bestemmer om området skal være varigt lovforslaget er generelt blevet positivt modtaget et par høringsparter har ønsket særlige undtagelser

ventelistekravet blandt andet ønsker de at

overlade sin kolonihave til sine børn eller sin

med det her forslag som nu fremlægges af regeringen bidrager vi til at de grønne åndehuller som kolonihaverne jo netop er også forbliver tilgængelige for alle

i forhold til dansk folkepartis ordfører herre jørn dohrmanns

der skal være en blankocheck til miljøministeren ideen er at det skal være en bemyndigelse i forhold til ventelisterne men det kan vi vende i udvalgsarbejdet

spørgsmål om kloakeringen ser jeg også frem til at vende det

kloakering og spildevandsrensning

på ventelisten og at der er lagt op til at det kan være mod

det er et område som ministeren vil følge meget nøje

man kunne jo godt tænke sig at nogle kommuner måske ville have et meget højt gebyr og at andre

man kunne være lidt bekymret for at ministeren ikke holder øje med

vokser eksplosivt